udtale sig fru lisbeth bech poulsen

er en sidestilling eller en ligestilling men vi mener

en betænkning og jeg ved at der også kommer et

sent ændringsforslag men fordi vi ikke er sikre på om det er en reel politisk uenighed eller om det

branchen og andre aktører som som har henvendt sig om

gøre en forskel derfor er der behov for tror jeg at vi

jeg og jeg har arbejdet med et ændringsforslag til hvor man ellers

sådan at den vil komme til at gøre en forskel og reelt

er svært for os i radikale venstre at gennemskue hvad konsekvenserne

sammen med skatteministeriet og skatteministeren

beklage at det kommer sådan her i

time men jeg synes også det må være en god idé for os alle sammen at vi får styr på hvad der er op og ned i i de informationer vi

skatteaftaler som virker for begge lande

der indgår aftalen

i en af de største korruptionsager

skal lave en aftale som beror på at man kan stole på hinandens myndigheder og at man udveksler oplysninger

at der heller ikke sker dobbelt ikkebeskatning den diskussion har vi haft med skatteministeren

eu den femte december det

den her aftale til vi har en skattelyliste

skal vi for eksempel ikke indgå

vil jeg egentlig appellere til at vi

alt kun er meget meget kort tid til

der er en nedre grænse for hvilken type lande vi vil lave skatteaftaler med

bestikkelse korruption og skatteunddragelse det synes jeg altså er anderledes end andre lande hvor man måske kan sige at de ikke har det samme niveau som i danmark

det stadig væk giver mest mening at vi indgår

tilbage i udvalget for jeg mener det er en principiel diskussion om vi indgår aftaler med lande der er så dybt involveret i korruption som det ser ud til at aserbajdsjan er

pt og hvad det vil betyde rent principielt med en eventuel skattelyliste

hvis et folketingsmedlem ønsker et forslag sendt tilbage mellem anden og tredje behandling

man så på et oplyst grundlag tage en politisk diskussion i udvalget og det haster jo ikke som sådan med det her forslag jeg vil bare sige at det efter min opfattelse

når sfs ordfører fremfører en argumentation om at

og korruption og andet i det pågældende land i det her tilfælde aserbajdsjan så skal vi ikke lave en dobbeltbeskatningsaftale altså at hvis vi ikke har en dobbeltbeskatningsaftale

danmark får øget sine muligheder for rent faktisk også at føre

hvis man ikke stemmer for dobbeltbeskatningsaftalen

risikerer man at gøre sig selv en

er politisk uenig i det der er formålet med at sende forslaget tilbage til udvalget men jeg respekterer

parlamentariker naturligvis at det er et ønske fremsat af sf og derfor støtter regeringen at det kommer tilbage til udvalget mellem anden

flyttet kapital rundt i

der ikke

et land andet aftaleregime om hvad der skal betales i skat både for at undgå dobbeltbeskatning men også for at undgå dobbelt ikkebeskatning

den dbo der ligger og som jo har mange år på bagen og oprindelig

side og nu skal ratificeres her i folketinget

ringere stillet end end vi er i dag og derfor

min indstilling til folketinget også at man skal støtte den her

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til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

forhandlingen er åbnet herre magnus heunicke socialdemokratiet

er en opfølgning på aftalen

regeringen og kl altså kommunernes landsforening en aftale som vi i socialdemokratiet bakker op om

der i dag findes forskellige former for kommunale fællesskaber altså selskaber dannet på tværs af kommunegrænserne det sker ofte for eksempel på affaldsområdet altså affaldsforbrændingsanlæg og

kommunale tandplejer madproduktion natur og drift af naturområder havne og færgedrift hvor

bedre og billigere og med mere kvalitet til gavn for borgeren i dag er det sådan at når man laver sådan en konstruktion så er der et automatisk krav om at man skal gå til ankestyrelsen for at få godkendt et et sådant

de mindre selskaber af den her slags

behøver man ikke længere gøre det og

bureaukratiet og vi kan få mere opgaveløsning

velfærd som det jo også er for for skattepengene derfor bakker vi i socialdemokratiet op

for kommunerne og ankestyrelsen som tilsynsmyndighed ifølge lovgivningen om kommunale fællesskaber også kaldet § tres selskaber hvor kommunerne afgiver nogle af deres opgaver til varetagelse i et selvstændigt styrende organ skal disse som loven er i dag godkendes af ankestyrelsen som den kommunale tilsynsmyndighed det her lovforslag ophæver kravet om tilsynsmyndighedens godkendelseskrav for som det står beskrevet små virksomheder ud fra tre kriterier en balancesum på fire og fyrre million

et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på halvtreds personer det har ankestyrelsen vurderet til at være cirka to tredjedele af de selskaber der er etableret under § tres selskaber i dag

en del bekymringer blandt andet fra dansk industri og affalds og ressourceindustrien

i forhold til at det vil åbne op for yderligere kommunale aktiviteter og yderligere unfair konkurrence med private virksomheder og det er selvfølgelig noget dansk

spørge ind til i udvalgsbehandlingen

til hvordan sådanne selskaber kan ophæves da lovforslaget jo lægger op til at ankestyrelsen ikke længere har kompetence til at ophæve kommunale fællesskaber men at det er de deltagende kommuner der træffer denne beslutning og at den skal træffes i enighed

glade for at det tydeligt fremgår af lovforslaget at som konsekvens af at ankestyrelsen ikke skal godkende vedtægterne for små kommunale selskaber

der kun ydes mødediæter eller tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af det styrende organ det er også set i lyset af de kedelige sager

har været omkring bestyrelsesmedlemmer i de kommunale selskaber hvor medlemmerne har forvaltet borgernes penge på en helt uacceptabel måde og at vederlagene har taget himmelflugten

i dansk folkeparti tager afstand fra og derfor er det med dette lovforslag betryggende at der kun udbetales diæter eller tabt arbejdsfortjeneste vi ser frem til den videre behandling af lovforslaget men vi har også nogle opklarende spørgsmål i udvalgsbehandlingen

nogle brancheorganisationer lovforslaget drejer sig ikke om at fremme offentligt opgavetyveri eller det modsatte

på banen i forbindelse med en forespørgselsdebat senere i dag lovforslaget drejer sig om forenkling og afbureaukratisering og udelukkende

for nogle tager altså stemmer fra andre så er der ved

et kommunevalg altid nogle lyspunkter man kan glæde sig over så derfor er der ikke noget problem i at vi ønsker hinanden tillykke med et

stemmedeltagelse hvad lovforslaget angår

til en udhuling af velfærden men det udelukker ikke at der i sådan en aftale kan stå noget fornuftigt og det gør der bestemt hvad det her angår det er jo yderst fornuftigt at

og dermed få en bedre udnyttelse af skatteydernes kroner simpelt hen og vi bakker også op om at man gør

det mindre bureaukratisk ved at kommuner

samarbejde ind til godkendelse i ankestyrelsen vi forstår ikke rigtig bekymringerne

fra dansk industri og andre

skulle føre til at kommunerne i højere grad

være et yderligere stærkt argument for

det reguleres jo af nogle helt andre lovgivninger det her

handler udelukkende om proceduren når kommunerne indgår sådan nogle samarbejder

på deres adgang til at udføre erhvervsmæssig virksomhed så vi må tage den anden debat senere derfor vil jeg undlade at gå ind i en debat om det stærkt ideologisk prægede udtryk opgavetyveri

jeg vil også sige til de bekymrede at der jo stadig væk

der er faktisk også stadig væk et håndtag til at gå ind og sige hov

fordi kommunerne stadig væk skal leve op til den her lånebekendtgørelse tror

og indsende deres regnskaber som ankestyrelsen

skal kigge efter i sømmene så jeg tror ikke der er nogen grund til alle de der bekymringer

det her bliver slået klart og tydeligt fast at i sådan

kan der kun udbetales diæter

i hvert fald i den sammenhæng ude over den diskussion som vi

til visse kommunale repræsentanter når de

sammenhænge det er måske ikke helt betryggende at ankestyrelsen ikke helt nøje kan gøre rede for hvilke fællesskaber der findes

det synes jeg også er lidt rodet så det må vi

lige dyrke i udvalgsarbejdet ligesom jeg selvfølgelig også

at når man tager nogle kommunale opgaver som kommunerne har kompetence til at lægge ned i et selskab så skal der være ret klare spilleregler for hvordan man håndterer de opgaver i hvilket regi man gør det og på

det er jo ikke en almindelig delegation man lige kan tage tilbage den ligger ligesom i selskabet derfor skal der også være nogle godkendelser og her har man så fundet en

jeg synes ser ganske fornuftig ud i forhold til de bekymringer der har været

haft fornøjelsen af i rigtig mange år så kan man sagtens genkende den problematik at

selvstændige enheder jo gerne vil vokse sig store der ligger ligesom implicit en øvelse i at nu er man sat i verden og så kan man da også lige tage sig af

det er jo aldrig så farligt det offentlige der står bag hvis det skulle gå galt det har vi også set nogle steder derfor er jeg tryg ved at

den slags organisationer

det der er strengt nødvendigt hvis det skal foregå godt og effektivt

partier har har stillet

når beslutningerne ligger decentralt ligger de også tættere på borgerne og borgerne bliver mere inddraget og kan få mere at sige derfor støtter vi også

som gør det nemmere for kommunerne at samarbejde i struer havde man for nogle år siden en debat om at lægge sig sammen med holstebro kommune i radikale

lokalt demokrati omkring deres skoler plejehjem og så videre

godt være at struer skal samarbejde med andre kommuner om nogle af de opgaver som struer kan være for lille til at løse struer er bare et eksempel på et sted hvor samarbejde med andre kommuner er en god idé

ikke mindst når kommunerne rimelig let kan trække sig fra fællesskaberne igen samtidig er det dog vigtigt for sf at de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer har fuld kontrol

med den kommunale opgavevaretagelse og derfor vil vi også spørge ind til om der ved overførsel af opgaver til et fællesskab sker indskrænkninger af byrådsmedlemmernes

sagsindsigt i medfør af § ni i styrelsesloven men vi

aftale med kommunernes landsforening om kommunernes økonomi for to tusind og atten og forslaget

med lovforslaget afskaffes kravet om at ankestyrelsen efter § tres i lov om kommunernes styrelse skal godkende vedtægterne for små kommunale fællesskaber det vil sige for de kommunale fællesskaber der opfylder revisorlovens kriterier for at være små virksomheder

en administrativ lettelse fordi kommunerne og de kommunale fællesskaber ikke skal

det vil også betyde en øget fleksibilitet i samarbejdet når kommunernes fælles vurdering af hvilke vilkår for samarbejdet der er hensigtsmæssige ikke også skal vurderes og eventuelt tilsidesættes af ankestyrelsen så jeg tror på at der er tale om et reelt om end beskedent forenklingsforslag

potentialet der var fra dansk folkeparti og socialistisk folkeparti en række spørgsmål

man ville bore dybere ned

vil jeg selvfølgelig svare på i den forbindelse et enkelt af emnerne

adsbøl nævnte var det her med ankestyrelsens mulighed for at annullere og suspendere

sige at der er en misforståelse i det høringssvar som er kommet ind på det område det er sådan at ankestyrelsen vil have mulighed for at annullere og suspendere en kommunal beslutning hvis de deltagende kommuner har besluttet at etablere et kommunalt fællesskab på et ulovligt grundlag så det spørgsmål

på stående fod men de øvrige spørgsmål tænker jeg at vi besvarer skriftlig i udvalgsbehandlingen og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed i det omfang som udvalget skulle ønske det men tak for den

skal pålægge kommunerne

og nu læser

er selvsagt en god ting

og mon ikke man kunne komme lidt længere med tillid til og respekt for det kommunale selvstyre og

finder på alt for mange nye bureaukratiskabende foranstaltninger her på slotsholmen som vi trækker ned over hovedet på landets kommuner vi er langt

er tvivlsomme det var det vi sagde i to tusind og

vedtaget og

kom der så en rapport fra forskningscenteret vive der viste

og den er ikkeeksisterende det viser sig at langt hovedparten

regnskaberne i deres økonomistyring samtidig kan vi jo se at overholdelsen af budgetterne i kommunerne

uden brug af det her redskab

aldrig have indført det det har formentlig betydet at vi

medarbejdertimer og økonomi på at gennemføre de her

halvårsregnskaber jeg synes det er fornuftigt at pengene kommer ud at arbejde og virke dér hvor de gør gavn i vores kommunale velfærd så vi støtter varmt det her

jeg synes der både er politiske

kommunerne fik pligt til at aflægge et halvårsregnskab formålet

var at kommunerne samlet set skulle blive bedre

vi så en række overskridelser i perioden to tusind og et

når vi så ser tilbage på kommunernes regnskaber fra to tusind og elleve og til nu

har kommunerne nu seks år i træk overholdt det aftalte niveau

en anden situation og begrundelsen for at opretholde pligten

derudover viser netop

en analyse fra det tidligere kora og

ikke kan påvises at kravet om et kommunalt halvårsregnskab har været det der ligger til grund for at kommunerne kunne overholde økonomiaftalen rapporten viser at cirka fem og tres procent af kommunerne slet ikke bruger halvårsregnskabet i deres økonomistyring det her lovforslag er også

og afskaffelsen af halvårsregnskaber for kommunerne kan frigøre et beløb på en milliard kroner

kan gøre bedre gavn ude i den borgernære velfærd herunder til ældre og mennesker med handicap og

det her er ikke et forslag som har noget som helst udgangspunkt i at man har lavet en fejl da man vedtog det i sin tid som man kunne få indtryk af da man hørte på herre magnus heunickes begrundelse for hvorfor han støtter det

udtryk for at det at have styr på økonomien

en god ting og det forventede

havde ude i kommunerne

er årsagen til at det her forslag er overflødigt er at man efterfølgende

en socialdemokratisk ledet regering adopterede budgetloven og tog den til sig det er det der er årsagen til at halvårsregnskaberne er irrelevante og så er det som det blev sagt af fru karina adsbøl et udtryk for

det foregående forslag skaber rammerne for at leve op til

økonomiaftalen mellem kommunernes landsforening og regeringen i forhold

til modernisering effektivisering

vil med stor begejstring

forhold til effekten af ændringen

stemme for det her

men jeg er desværre enig med den foregående ordfører herre carl holst i hans analyse af hvorfor det er blevet overflødigt også set med den regerings øjne som indførte det i sin tid den forklaring herre carl holst kommer med

fuldstændig rigtig det er jo fordi

i øvrigt med herre bjarne corydon i spidsen

den tidligere regering indførte

og der kan jeg altså ikke lide at ordfører efter ordfører går op her og siger det har vist sig at kommunerne overholder budgetterne og derfor behøver vi ikke have dem mere nej det er jo ikke rigtigt kommunerne overholder jo ikke budgetterne kommunerne er hundeangste for at blive ramt af de sanktioner der ligger i

hvis en enkelt kommune eller to eller tre overskrider den ramme man

så bliver alle straffet

er årsagen til at der i kommunerne i dag er sparet over fyrre milliard kroner

samtidig med at kommunerne skærer ned på velfærden at der bliver brugt stadig færre penge per ældre i det her land

på anlægs og serviceudgifter så det ville være dejligt hvis ordførerne

stå og sige at nu overholder kommunerne budgetterne det gør de desværre ikke hvis man endelig skulle

have den der stramme styring af kommunernes økonomi det går enhedslisten ikke ind for så skulle vi jo have en omvendt budgetlov

kommunerne at bruge de penge til velfærd som de rent faktisk får tilmålt det er ikke enhedslistens forslag det er bare lige for at sætte tingene lidt i relief

fra før man indførte budgetloven og til efter i forhold til om der er budgetoverskridelser i kommunerne hvorfor man netop kan sige at budgetoverholdelsesdelen i kommunerne

er forbedret med budgetloven og skaber den tryghed der skal til for at kunne drive den offentlige sektor på en måde så man undgår stop and go altså store besparelser

mere sikker drift nu med budgetloven

så er det rigtigt at den har kollektiv

afstraffelse som et element jeg tror at ordføreren refererede til tvind eller hvor

syn på det pragtfulde i budgetloven det er fuldstændig rigtigt at der var overskridelser men i dag er vi jo havnet i den helt anden grøft

tror at alle ved at sådan er det vi kan bare forholde os til det faktum

kommunalt ansatte faldet med syvogtredivetusind det er syvogtredivetusind fuldtidsstillinger der er forsvundet ude i kommunerne

langt hovedparten af dem er er stillinger i velfærdssektoren

er de social og sundhedsmedarbejdere som skulle have passet på vores børn og vores unge og vores gamle det er jo konsekvensen af budgetloven men selvfølgelig også sammenholdt med den styring der ligger i økonomiaftalerne

evnen til at styre kommunens økonomi

i dagens danmark og det har flere ordførere også været inde på så derfor kan

med til at droppe et halvårsregnskab som mange af kommunerne

i landets kommuner ja så meget at der er mange kommuner der slet ikke udfylder deres serviceramme fuldt ud for det andet bakker sf altid op om fornuftige regelforenklinger i både stat regioner og kommuner men i sf synes vi egentlig også at den nuværende budgetsituation i kommunerne burde give anledning til at man evaluerede hele det nuværende kommunale sanktionsregime ikke således at kommunerne bare kan bruge løs men kommunerne burde have bedre mulighed for mindre overskridelser af budgetrammen bedre overførsel af uforbrugte midler til næste år mulighed for flerårsaftaler og den slags et faktum er jo at vi har været vidne til et underforbrug i en række kommuner i de senere år som følge af de eksisterende sanktionsregimer sf mener vi faktisk at underforbrug kan være lige så problematisk som et overforbrug

til skade for velfærden men foreløbig må vi jo nok erkende at det er der ikke

det her folketing i hvert fald ikke endnu derfor skal

pligt blev indført i to tusind og elleve fordi man ville sikre sig at kommunerne overholdt budgetterne hvilket havde været vanskeligt i perioden to tusind og

imidlertid har kommunerne samlet set siden to tusind og elleve overholdt det aftalte niveau for serviceudgifterne lovforslaget er en del af aftalen mellem kommunernes landsforening og regeringen om kommunernes økonomi jeg skal takke folketingets partier

i visse tilfælde anses det for at være arbejdsgivere det gør det altså i dag og det betyder at i dag kan en kommune efter persondataloven være berettiget

og læse i en eller flere byrådsmedlemmers kommunale mailkonto hvis der

ja så kan kommunen faktisk forfølge sine

interesser i sådan et tiltag det har

men vi har

mails skrevet af politiske modstandere og

ingen steder hjemme

om den foreslåede lovændring fra regeringens side som netop siger at fremover har man ikke ret til at gå ind og læse i

og så er det jo politiet der må gå ind og efterforske og ligesom i

alvorlig nok så kan politiet gå ind og og efterforske også

og andet det kender vi jo fra fra straffeloven og andet så den del må politiet håndtere men det er altså politiet der har den opgave det kan

at politiske modstandere kan læse i

men takket være at folketinget tog den her sag op

eller et regionsråd lovforslaget udspringer af at der har været episoder hvor en borgmester eller en kommunaldirektør har tilgået et byrådsmedlems mailkonto grundet uenighed om byrådssager beskyldninger om læk af dokumenter og så videre

ikke kan betragtes som medarbejder og dermed er der ikke et medarbejder arbejdsgiver forhold som ligger til grund for at det ville være korrekt at borgmestre eller kommunaldirektører skulle have ret til at tilgå et

et kommunalbestyrelsesmedlem er folkevalgt og står derfor

kommunaldirektøren eller borgmesteren et byrådsmedlem skal selvfølgelig kunne have en dialog med borgere eller andre politikere om sager

et fortroligt rum især politiske strategier og fremtidige samarbejder kan jo misbruges af en siddende borgmester og det er helt uacceptabelt ud fra høringssvarene fra datatilsynet og deres bekymringer er det vigtigt at holde fast i at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og regionsrådsmedlemmerne er underlagt tavshedspligt ifølge persondatalovgivningen og at kommunen stadig væk er forpligtet til at stille sikre kommunikationstjenester til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne

der modtager oplysninger om en sag hvor det anses at borgeren ønsker

inddraget i kommunens behandling af sagen

til kommunen samtidig med at man så informerer borgeren herom og henstiller til at man som som

med dette lovforslag vil tre politiske niveauer folketinget regionsrådet og kommunalbestyrelsen være underlagt de samme rammer i forhold til behandlingen som led i deres politiske hverv

forslaget når det så er sagt har jeg en

ikke mindst én sag i ringkøbing skjern

fra to andre kommuner at det er nødvendigt

det er nødvendigt at lave den her lovpræcisering

ikke politisk kan foranledige i forhold til en administration at folk selv om man har mistanke om det ene og det andet kan gå ind og se i andre folks private mails

forslaget så er der i forhold til nogle af høringssvarene i det videre arbejde skal vi have fokus på at databeskyttelsesloven skal synkroniseres

det her virke også i forhold til folketingsmedlemmerne

jeg sikker på at man tværministerielt

for så nævner kl kommunernes landsforening at der kan være problemer med sagsbehandlingen i forhold til

lave den rigtige journalisering

sagsbehandlingen fra et enkeltstående kommunalbestyrelsesmedlem der får en borgerhenvendelse det er ikke en problemstilling som

én ting sagsbehandlinger foregår i den kommunale administration og det

så er der hele tavshedspligtdelen ja det er netop et argument for

selvfølgelig er der i det kommunale og regionale arbejde

men det ændres der jo ikke

dette lovforslag har intet med det emne at gøre

berørte parter

er omfattet af reglerne om udvidet sagsindsigt får begrænset deres adgang til dette venstre støtter som sagt forslaget

spørgsmål angår så det må betragtes som en klar forbedring

at man ikke vil kunne tilgå de her mailkonti eller telefoner

mulighed for i dag det må jo undre lidt men sådan er det det giver simpelt hen ingen mening i et velfungerende demokrati at man som indvalgt i en kommune eller i en region skal risikere at blive kigget over skuldrene af en eventuel politisk modstander

træder i kraft her til maj næste år derfor støtter vi forslaget der skal beskytte lokalpolitikerne allerede fra den første januar og som skal sikre de indvalgte et fortroligt rum til at kommunikere

for at få nogle flere nuancer med

at tale om politik i og tale om vigtige ting i

jeg synes også når jeg følger debatten

i forhold til det vi har talt om at det er utrolig vigtigt

et større rum hvor man ikke

og blotlægge folks e mailkorrespondance hvis der ikke er en grund til det

har fundet nogen eksempler på

offentlighedens adgang og så videre men det her drejer sig om retssikkerhedsfølelsen i forhold til at man med udgangspunkt i det apparatur man får stillet til rådighed i udøvelsen af et folkevalgt hverv også har mulighed for at bruge det privat

skal være private så det her drejer sig om retssikkerhed

fred i forhold til private gøremål og ikke

installeret sig på deres nye arbejdspladser

en telefon og meget andet som de skal bruge til deres arbejde i de kommende fire år jeg tror ikke at de mange nye medlemmer ved at deres nye mails kan blive set igennem af embedsmænd i kommunen det så vi blandt andet i ringkøbing skjern kommune hvor borgmesteren besluttede at sætte en embedsmand til at gennemse udvalgte byrådsmedlemmers mailbokse radikale

vil gerne takke ministeren for samarbejdet og for at fremsætte det her

det betyder nemlig at de lokalt valgtes mails ikke længere kan gennemses af embedsmænd og politiske modstandere det er vigtigt og vi synes det er helt naturligt vi kan støtte

nemlig ikke hver dag jeg har mulighed for at rose liberal alliances økonomi og indenrigsminister men ikke desto mindre skal der lyde en uforbeholden ros til ministeren for hurtigt at fremsætte det her forslag da det stod klart at et byrådsmedlem

i kommunen endda fra rød blok ikke kunne være sikker på beskyttelse af den almindelige brevhemmelighed

byrådsmedlemmet niels rasmussen der gik hele vejen via folketing og domstole da det stod klart for ham at kommunens ledelse havde klikket sig ind i hans mail moralen i den her sag er at det både nytter

uretfærdigt behandlet men at lydhørhed hos magthaverne i dette tilfælde

at gøre opmærksom på det konservative folkepartis synspunkter i så mange sager som muligt så nu

kan vi også bakke op om det her lovforslag jeg tror egentlig er mange af os her i salen i dag som

det var sådan i forvejen og der ikke var behov for det lovforslag vi behandler i dag men

jo vist at der desværre er behov for det og derfor vil jeg gerne rose ministeren for at have handlet hurtigt i den her sag og sikret at vi allerede i dag kan behandle det her

der skal kommunal og regionalvalgte have præcis samme muligheder som vi har her i folketinget det siger sig selv så derfor bakker vi også fra det konservative folkepartis side op om

hundrede og tre lokale og regionale forsamlinger har mulighed for at have deres mailkorrespondance i fred

mulighed for at kunne kommunikere om politiske ting uden risiko for at politiske modstandere eller embedsfolk kan kigge en over skulderen jeg vil gerne takke for den utrolig brede opbakning der er i folketinget

har været med folketingets partier og selvfølgelig også for de pæne ord der har været fra flere sider

det spørgsmål der blev rejst af alternativets ordfører er det vigtigt at sige at de ting der handler om almindelig gennemsigtighed

er fuldstændig uforandrede

offentlighedsloven jo stadig er

udsættes til tirsdag den otteogtyvende november

ordføreren for forespørgerne

en meget stor del af den offentlige sektor skal drives hvordan der skal prioriteres men regeringen har i regeringsgrundlaget fra november sidste år

har snart fødselsdag proklameret at man vil tage magten fra de folkevalgte i kommuner og regioner når det handler om hvor meget der skal konkurrenceudsættes regeringen vil tvinge kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte en vis procentdel ved at indføre det som man kalder obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse indtil videre har regeringen imidlertid ikke foretaget sig noget i forhold til denne del af regeringsgrundlaget betyder det at planerne er droppet hvis det er tilfældet

gerne love at der ikke skal lyde nogen kritik om løftebrud herfra men masser af ros efter ministerens besvarelse det er jo en mulighed man kan gribe hvis det derimod fortsat er regeringens plan at tvinge kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte så vil det

mener vi det er vigtigt at de mange nye byråd og regionsråd ved hvad der er regeringens

planer og derfor lyder vores forespørgsel til økonomi og indenrigsministeren her i dag hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og regioner jævnfør

at sikre effektivitet og kvalitet og samtidig skabe innovation

den offentlige opgavevaretagelse

om udlicitering og som socialist ville man tale om at det offentlige skulle varetage

prøve at tage et afideologiseret synspunkt nemlig at sige at

ikke er afgørende om leverandøren er offentlig eller privat det der er afgørende er at skattekronerne rækker så langt som muligt så man får mest muligt for de penge der nu engang opkræves

slå fast at det går godt i dansk økonomi væksten er høj og aldrig før har så mange været en del af arbejdsmarkedet alene sidste år kom knap halvtredstusind flere i job konjunkturerne er gunstige men det betyder ikke at vi skal læne os tilbage og aflyse reformarbejdet dansk økonomi står over for vigtige udfordringer som vi skal håndtere

at tiltrække den nødvendige arbejdskraft

vi vurderer at arbejdsudbuddet vil være cirka fyrretusind personer højere i to tusind og atten end det var i to tusind og femten

reformsporet nu er økonomien ved at komme op i omdrejninger

reformer kan vi få opsvinget til at vare længere og få flere med ind i arbejdsfællesskabet øget konkurrenceudsættelse er en lille brik i at fastholde en god og sund offentlig økonomi og regeringens ambition er at konkurrenceudsætte flere opgaver det bidrager også til at udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet det er altid godt at teste markedet

til prisen som privatpersoner indhenter vi jo med største selvfølgelighed tilbud når vi skal renovere vores eget hus eller egen lejlighed for at sikre sund

det der er sund fornuft når man selv indhenter et tilbud derhjemme er jo også sund fornuft når man som kommune eller region indhenter et tilbud

faktisk er en form for konkurrenceudsættelse for også hjemme i privaten kan det jo ende med at man synes håndværkeren er for dyr og ender med at gøre det selv men måske finder man en håndværker hvor man tænker jo det er et godt tilbud til prisen det vil jeg tage imod i regeringen synes vi ikke det er tilfredsstillende at udviklingen på konkurrenceudsættelsesområdet ser ud til at være gået i stå

har været en lille stigning det seneste år på en halv procentpoint men det

der er stor forskel på hvor meget konkurrenceudsættelse

sidste i klassen kun knap hver femte opgave der er altså et stort potentiale det er vigtigt at slå fast at konkurrenceudsættelse også handler om kvalitet private leverandører kan selvfølgelig levere kvalitet der er faktisk

at alt går godt nok drejer de ikke nøglen om men svigt i kvaliteten kan jo stadig være der og nogle gange kan den måske fortsætte fordi

bliver opdaget de offentlige udbydere skal måske også blive bedre til at beskrive det ønskede serviceniveau og løbende følge op på om den leverede service svarer til det aftalte kvalitetsniveau i regeringen mener vi der er behov for en løftestang til at komme videre

gerne vil opstille måltal for øget konkurrenceudsættelse tidligere erfaringer viser at det virker den aftale der var om måltal for kommunerne i perioden to tusind og syv til ti under den daværende regering medvirkede til at udviklingen i konkurrenceudsættelse var højere i den periode end de efterfølgende år uden måltal en gennemsnitlig stigning på nul

og ti til seksten i gennemsnit kun under

er ambitiøse og realistiske og vi er i gang med at forberede et samlet regeringsudspil om øget konkurrenceudsættelse så jeg må sige til fru stine brix

løftebrud i den forstand at vi ikke fremsætter et forslag

om opfølgningen vi vil have dialog med folketingets partier med kommunerne og med erhvervslivet konkurrenceudsættelse er grundlæggende tæt forbundet med et frit valg frit valg er nemlig også vigtigt fordi det er borgernes behov og ønsker der skal danne ramme om den hjælp der ydes

og behov og regeringen er kommet med et udspil der lægger op til at styrke og udvide det frie valg inden for sundheds og ældreområdet der er initiativ i forhold til genopretningspatienter kan det offentlige ikke tilbyde genoptjening inden for syv dage efter udskrivning fra et sygehus får patienten ret til at vælge genoptjening hos en privat leverandør og der er initiativ med forsøgsordning på ældreområdet vi vil afprøve nye former for inddragelse af private leverandører i forbindelse med frit valg af rehabiliteringsforløb og mad til ældre

det en forudsætning at de har et overblik over leverandører og derfor ønsker vi at indgå en aftale

om det frie valg i ældreplejen endelig

undersøge hvordan det det frie valg egentlig bliver anvendt af borgerne

er mulighed for at styrke borgernes frie valg danskerne er glade for det frie valg på ældreområdet sikrer brugen af private leverandører at borgerne netop har dette valg

også set en række eksempler på konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp i de senere år og det er jo rigtig ærgerligt både for de ældre og for medarbejderne vi kommer aldrig til helt at undgå konkurser når vi har med private virksomheder at gøre ligesom vi aldrig kommer til at se at der ikke bliver begået fejl når der er en kommunal leverandør regeringen har indgået en bred aftale med alle folketingets partier som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen

samt krav om løbende efterberegning af afregningspriser

vi ønsker mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor men rammerne for at private kan løse flere opgaver skal være i orden både af hensyn til borgerne og de private virksomheder der konkurrere på fair vilkår både af hensyn til borgerne når de er modtagere af kommunal service regional service og statslig service men også af hensyn til borgerne når de er skatteydere

fair vilkår skal også være kodeordet når det offentlige byder på opgaver via kontrolbud der har været kritik af at kontroludbudsreglerne ikke fungerer godt nok og derfor diskuterer vi i øjeblikket med folketingets partier om vi kan revidere reglerne for kontrolbud ved kommunale og regionale udbud formålet er at sikre større åbenhed og stærkere opfølgning på kontrolbuddene

jeg synes det er vigtigt at vi får skubbet til den dagsorden der handler om at øge og udvikle et offentlig privat samarbejde man skal ikke være fastlåst på tanken om

kun er det offentlige der kan varetage opgaven selvfølgelig er det det offentlige der har ansvaret

det offentlige der bestiller opgaven det er det offentlige der er konkurrenceudsætter

om at få bud fra det private men jo også skal gøre det fra sig selv

at lægge fordommene til side som jeg indledte med at sige synes jeg regeringen har strakt armene ud

hardcoreudgave til side hvor man bare ville sige udlicitering udlicitering

sikret at konkurrenceudsættelse i større omfang bliver en integreret del af kommunernes og regionernes opgavevaretagelse for konkurrence er sundt

det giver incitament til at tænke nyt når man ikke er den eneste der kan levere det

måltal for konkurrenceudsættelse

ministeren slet ikke kom ind på det som jeg indledte med at spørge til nemlig at vi jo lige har haft et nyt valg til vores

vil fratage de mange nye folkevalgte bestemmelsen over hvornår man konkurrenceudsætter og dermed amputerer det kommunale selvstyre indgik slet ikke i ministerens besvarelse

kommunerne uanset hvilke flertal man har valgt i regionerne uanset hvilken holdning der eksisterer til om det er klogt at bruge konkurrenceudsættelse ja så vil regeringen altså diktere

potentielt kan udliciteres den tilgang er vi uenige i

regeringen fjernede de tvungne måltal for konkurrenceudsættelse

på enhedslistens vegne at vi vil arbejde stenhårdt imod regeringens planer om at genindføre den tvang

måske ligger ministerens tilgang lidt i forlængelse af sådan en

bekymrende i forlængelse af en artikel jeg har læst

på altinget hvor ministeren selv udtalte sig om

intet er helligt at alt i princippet kan udsættes for konkurrence at alt i princippet

er uenig og det tror jeg også at der

hvad med det socialpædagogiske arbejde hvor man bruger lang tid på at opbygge relationer og hvor det har kæmpe konsekvenser hvis man risikerer at opgaven pludselig går til andre hvad med vores børn som går i en skole som kunne risikere

ja hvad med de ældre som vi allerede ved mærker konsekvenserne i dag derfor ønsker

kan allerede se hvad de negative konsekvenser er ministeren var selv inde på at vi har set en lang række jeg tror det er ni og fyrre i alt konkurser i ældreplejen

at sådan opleves det altså ikke ude i de kommuner hvor man har

sådan opleves det bestemt ikke blandt de medarbejdere som har oplevet at deres

er der skal komme og levere hjemmehjælpen hos

konsekvensen af mere udlicitering og privatisering

så være det socialpædagogiske tilbud der går konkurs det kunne være børnehaven eller det kunne være på skoleområdet hvis det også skulle udsættes for konkurrence det har man jo for

set i sverige hvor man for et par år siden havde en meget meget omfattende konkurs hvor ellevetusind elever relativt kort tid før eksamen i øvrigt pludselig oplevede oplevede at deres skolekoncern gik konkurs

vi ved også både fra danmark men sådan set også fra sverige og norge at flere af de store private velfærdskoncerner som rykker ind i velfærden

det er med til at undergrave vores velfærdssamfund når penge på den måde suges ud af velfærden og ender på cayman

eller i et af de andre kendte skattely så ved vi også fra omfattende dansk forskning

så er den primære konsekvens først og fremmest dårligere løn og arbejdsvilkår for medarbejderne

rengøringsmedarbejdere skal løbe markant stærkere og gøre større områder rent

de får mere tid til det social og sundhedshjælpere skal køre rundt til ældre med nogle køreplaner der slet ikke hænger sammen og hvor man skal være flere steder

det betyder selvfølgelig også at vi som borgere betaler prisen i form af ringere velfærd mindre tid dårligere rengøring og så videre

at kommuner har måttet tage rengøring eller lønadministration eller skraldehåndtering eller andre opgaver som var udliciteret tilbage igen fordi det enten blev dyrere

bedre eller billigere når det gælder den bløde velfærd der er ingen dokumentation for det

at når private virksomheder går ind i velfærden ja så skal de i modsætning til det offentlige tjene penge og lave overskud og på den måde

lade vores fællesskab blive ved med at tage sig af den bløde velfærd

åbenlyse modsætning mellem henholdsvis samfundets interesser og de private virksomheders interesser

som skatteydere allerhelst have at en skole drives med det formål at eleverne bliver dygtigere at vi får den bedste skole

ældre har en god hverdag men virksomheders primære formål vil altid være at

men jeg må bare sige her til sidst der er mange ting der skal gøres om men en af de ting der er med til at forringe vores offentlige sektor ud over de besparelser

den kontrol der følger med når man skal udlicitere og privatisere

hvor man i højere grad kan tage hensyn til

læse et forslag til vedtagelse på vegne af socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre og socialistisk folkeparti og det lyder således

at kommuner og regioner skal have frihed til at tilrettelægge opgaveløsningen på den måde der lokalt vurderes at være mest hensigtsmæssig det gælder også for det samarbejde der er mellem den offentlige og private sektor et samarbejde mellem offentlige og private aktører skal derfor ikke være baseret på at en kommune eller en region er tvunget til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver med tvungen konkurrenceudsættelse risikerer kommunerne ekstra udgifter og unødigt bureaukrati ved det netop afholdte kommunalvalg den enogtyvende november to tusind og sytten

kommunalbestyrelser og fem regionsråd folketinget har tillid til at de nyvalgte kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer er bedst til at vurdere hvor det er hensigtsmæssigt at sende kommunale opgaver i udbud folketinget opfordrer derfor regeringen til at der ikke genindføres som under den tidligere vk regering

vi er jo så må vi konstatere i den situation at vi ikke ved præcis hvad for

er hvad der står i regeringsgrundlaget nemlig at

plan for hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af obligatoriske

er sikkert man bruger samme

ske på baggrund af den politiske stillingtagen til om

bringe på banen det ændrer ikke ved at

imod den form for udbudstvang hvor man her i folketinget mener at man er klogere og kender bedre til

haft et valg her i forgårs de mennesker der er kommet ind og har fået vælgernes tillid

det mener vi socialdemokrater men det interessante er

uenige med regeringen her og den fremmeste af

og nuværende kl formand martin damm der i år sagde til danske kommuner

det her emne og jeg citerer beslutningen om konkrete udbud skal træffes i den enkelte kommune ikke med afsæt i obligatoriske måltal potentialet for øget brug af private må altid vurderes lokalt med bindende måltal kan man risikere at forcere konkurrencen på et marked som ikke er klar til det desuden skal man huske på de meget store omkostninger der både for kommunerne og leverandørerne knytter sig

udbyde flere opgaver

venstres førstemand i kommunerne alligevel er regeringen dybt optaget af at det her skal fremmes på trods af den her synes jeg meget meget konkrete og meget stærke advarsel

helt afhængigt af hvordan situationen

marked man må sige at i den her valgkamp er danskerne også

de undersøgelser jeg har set nej til at udlicitere den

i danmark med det kommunale selvstyre hvor man

liberal alliance for fjernelsen med det argument

opstår en større kommunal frihed hvis den her beføjelse bliver sløjfet

at liberal alliance nu har ændret holdning og

man i venstre ikke lytter til de trods alt stadig væk mange borgmestre de har derude som advarer kraftigt imod det her

et højt niveau det står nødvendigvis ikke i modsætning til det kan foretages udbud men det giver nogle udfordringer når der gennemføres udbud

naturligvis være klart og gennemskueligt hvordan den kommunale eller regionale del beregnes så der er en reel konkurrence men det helt centrale for dansk folkeparti i forbindelse med kommunale og regionale udbud er at vi må skelne mellem udbud på de mere tekniske områder det kan være veje det kan være bygninger og tilsvarende og så udbud på de borgernære områder når det handler om de

vi reelt bekymrede for om de kan udbydes vi ser frem til regeringens udspil på området og vi vil særlig

for eksempel ældreplejen sikres de bløde værdier som er helt centrale her

må kun gennemføres udbud hvis det giver mening så vi ikke blindt gennemfører udbud bare for at

og i dansk folkeparti tvivler vi meget på at det kan give mening på de centrale kerneområder

konkurrenceudsættelse kan bidrage til at udvikle og fastholde et moderne velfærdssamfund det er vigtigt at lægge ideologien til side og være pragmatisk konkurrenceudsættelse skal bane vejen for mest mulig kvalitet og innovative løsninger set ud fra et borgerperspektiv det er ikke afgørende om leverandøren er privat eller offentlig det afgørende er derimod at sikre borgerne mest mulig velfærd for skattekronerne folketinget mener at konkurrenceudsættelse kan være et godt redskab til at beskrive et lokalpolitisk serviceniveau som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan stå på mål for over for borgerne folketinget afventer regeringens udspil om generel konkurrenceudsættelse folketinget understreger i den forbindelse at borgernære områder kun konkurrenceudsættes hvor det giver mening regeringen bør derfor beskrive hvordan de enkelte initiativer kan udformes på en fleksibel og hensigtsmæssig måde med fokus på de borgernære forhold i den enkelte region eller

kommuner og regioner til at konkurrenceudsætte en bestemt del af de offentlige opgaver kan ordføreren

noget der indgår i den aftale som en regering laver med kl om

skal foregå og på hvilke præmisser

og hvor det dermed også virker fornuftigt og hvis man ikke har kl inde over det tror vi ikke på at det kommer til at virke om det så skal gennemføres

men det er da i hvert fald en god sætning dermed må konklusionen jo også blive

hvis folketinget dikterer kommunerne nogle bestemte måltal for hvor meget der skal konkurrenceudsættes

og derfor

komme til den konklusion at folketinget

diktere kommunerne nogen måltal

her i folketinget og det der kommer ud af det skal tages op

mening hvis vi herindefra dikterer noget som ikke giver mening derude

mellem regeringen og kl

jo helt centralt at kl ved at hvis de siger nej har regeringen så et flertal

at tvinge dem eller har den ikke så derfor er det jo centralt at vide

til til det spørgsmål altså er det sådan at hvis kl siger vi er ikke

i et fast procenttal som

df så på kls side eller på regeringens

realistisk scenarie at det her bliver et hovedtema i en kommende forhandling mellem kommunerne og finansministeren

håndfast melding er man på kommunernes side altså dem som skal udføre den nære velfærd

der skal bestemme eller er det et

svært ved at se hvordan det kan lade sig gøre så det giver mening derfor er vi spændte på at se om regeringen kan komme med nogle forslag til hvordan det giver mening som kan overbevise os altså det er

hvis man taler om veje og bygninger og alt mulig andet så tror jeg

kan være enige om at det kan man gøre på mange måder og at det vil der ikke være de store problemer i men det er klart at til kernevelfærden er det helt afgørende at vi kan holde niveauet og holde kvaliteten vi kender alle sammen eksempler på det der ikke er gået godt så derfor er vi meget meget betænkelige men vi vil ikke afvise noget vi

aftale med kl er jo et udtryk for en central aftale uanset om den er indgået med regeringen eller om den er indgået på vegne af alle kommuner jeg

diskuteret om vi ikke burde underlægges et krav om at

på nogle af de områder hvor al sund fornuft siger at man bør

men hvor man ikke gør det kommunalt fordi man nu sidder

ikke ville give mening med en central beslutning men til gengæld ville give

netop med henblik på at løse opgaven

jeg vil gerne tilslutte mig ministerens bemærkning om at man kan se på det her meget ideologisk

ideologisk udgangspunkt ser venstre

er et udtryk for at man har et praktisk og et ideologisk udgangspunkt der siger at noget der med fordel kan være i det private ikke skal

derfor synes jeg også at der er en vis grad af

at man vil privatisere i kommunerne når det der lægges op til

er et øget brug af udbud

gå konkurs men det offentlige kan spille fallit nogle gange forbedrer man kvaliteten ved at have en sund konkurrence og jeg tror at et brud på monopolet på opgaveløsningen kan være med til at sikre en bredere vurdering af hvordan man bedst får den rette service

målt på hvad der er billigst men også på en række

det ideologiske og det praktiske udgangspunkt for venstre når vi

lovdiktat om at kommunerne skal

at konkurrenceudsætte ting og sager som kommunerne måske slet ikke har lyst til at konkurrenceudsætte

ikkeideologisk tilgang lad det nu ligge

sådan set mere interesseret i den videre proces

der kommer et oplæg fra ministeren og det tror jeg partiet venstre får en vis indflydelse på

omkring konsekvenserne af at indføre

undskyld mig den lidt mistænksomme holdning der kan ligge i ordet uvildig

for den enkelte kommune når den skal bruge en masse ressourcer

udbud som kommunen slet ikke mener skal sendes i udbud jeg vil gerne

vil støtte at der bliver iværksat et sådant grundigt analysearbejde så vi kommer til at diskutere ud fra fakta

område er både ideologisk men også praktisk orienteret og jeg synes måske

alt kun er godt hvis det er rent offentligt og nationalt og jeg har det praktiske

anden form for indirekte konkurrenceudsættelse i forhold til folkeskolen

det her jo er et lovdiktat

og dermed noget meget meget odiøst vi laver ikke andet end lovdiktater herinde tag folkeskoleloven og fastlæggelsen af rammer for inklusion og alt muligt andet der er uhyre

eksempler på at man laver lovgivningsmæssige rammer som så udmøntes lokalt og i det her tilfælde kan man så når regeringen kommer med sit udspil gisne om hvordan det kommer til at se ud jeg håber og tror at det har en erkendelse af at de otte og halvfems kommuner ikke er ensartede i hverken størrelse eller kritisk masse

mulighederne for at lave udbud og at man på den baggrund vil differentiere

det skal kun være når det giver mening hvorefter man i regeringsgrundlaget og stadig væk lægger op til at folketinget skal vedtage nogle bestemte måltal som kommunerne

et konkret spørgsmål vil ministeren støtte at vi får en konkret uvildig analyse af hvad konsekvenserne er af at ville tvinge kommunerne til noget sådant der må jo ligge noget materiale

tilbage til dit første spørgsmål som jeg af tidsmæssige årsager

at svare på ja jeg støtter at vi skal have fakta

område så siger du uvildige fakta

fakta er fakta uanset om de er uvildige eller ej

at vi selvfølgelig får empiri på hvad værdien

mener at det er folketinget der skal bestemme hvor meget man skal konkurrenceudsætte hvorfor mener

kunne træffes lokalt hvor man kan vurdere hvornår det giver mening vi har jo hørt at herre magnus heunicke fra socialdemokratiet tidligere har citeret den

at sige meget klart at han mener at det

foregå et andet sted til en billigere pris til en bedre kvalitet

hvad man beslutter sig for har vi tillid til

det er rammerne vi sætter måltal

udbud det koster penge og ressourcer at gennemgå udbud det

at beskrive dem i detaljer det kan ødelægge relationer der er opbygget lang tid hvis man pludselig kan risikere at miste en opgave igen der er en masse konkrete hensyn som skal lægges ind

man herinde pålægger dem at de skal gennemføre en bestemt løsning det er ikke det regeringen lægger op til vi vil bare have måltal

at man skal spørge til prisen af hensyn til

områder hvor man gør det men ikke som en generel øvelse

jeg sagtens forestille mig at man var skarpere på hvad det er for nogle emner og områder og at man også kiggede på de regionale og lokale forskelle

størrelse så ja der er ikke en løsning der kan passe

jo som den tidligere spørger også nævnte

som måske kunne vise sig at være fuldstændig meningsløs derfor nævnte jeg læsøfærgen som er et rigtig godt eksempel på at en kommune

dyre dyre dyre udbud år år efter år

og jeg har så givet udtryk for en holdning om at man skulle have en differentieret tilgang til det så spørgeren starter med at

noget som spørgeren mener er fakta og

over hvorfor man har den holdning men de fakta der lå til grund for spørgsmålet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med det regeringen kommer med der har jeg så givet udtryk for venstres holdning

folkeparti sagde lige før

at det var en klar betingelse

skulle være noget som man aftalte

christiansborg er det venstres opfattelse at

som en lov eller som en aftale som kl jo kan sige ja

den daværende regering og aftalen blev udmøntet

lovændring vi har faktisk behandlet to forslag i dag

direkte konsekvens af aftaler mellem kommuner

som dansk folkeparti havde som krav

op som en aftale med kl hvor kl

enig i at det bagefter kan udmøntes

håbe på at han vidste så spørgsmålet er altså er det noget som man vil lægge op som en aftale hvor kl kan sige ja eller nej eller er det noget som man vil indføre via en lov det er jo det der er det centrale spørgsmål at der kan komme en lov efter en eventuel aftale

spørgeren bør vide at der er forskel på en aftale og lovgivning men

forhold til det her det må jo vise sig i

det efterfølgende forløb om regeringens

jeg er faktisk ret overbevist om at kommunerne vil

som startede med at slå fast at det

her ikke er en ideologisk debat men en debat om sund fornuft i kommunerne

ikke desto mindre synes jeg at jeg husker udtalelser om at kapitalfonde ville udsulte

velfærden og sende pengene til skattelylande eller noget i den retning og så kommer vi jo desværre nok ud i en ideologisk diskussion jeg tror at hvis regeringen skal lægge fra

det være rigtig fornuftigt at man går lempeligt til værks og at man har respekt for det lokale selvstyre og primært har det fokus at politikerne

kunne have glæde af et lille positivt puf

sidder over for magtfulde embedsmænd som måske i forskellige sammenhænge ikke har den helt store interesse i at få afprøvet pris og kvalitet

i hvert fald min erfaring fra kommunerne at når man sætter disse udbudsprocesser

man sagtens opleve en vis form for inerti

hvor besværligt det nu engang er at udbyde den enkelte opgave der kan det være en hjælp tror jeg for mange politikere at man får lavet et regime så

i forhold til nogle måltal

af hvordan man skal håndtere det lokale selvstyre så det er altså en balancegang imellem det at

at det er rigtig vigtigt at vi får afprøvet pris og kvalitet i et marked det er jo først der man kan få det korrekte

vi tager debatten her inden regeringen kommer med med de præcise udspil

nænsom en måde at det primært handler om

halvtreds procent der er et kæmpe spænd

her for mig som det vigtigste i forhold til at få synlighed på hvilke kommuner der gør det godt og hvem der gør det

skal mudre ud i noget ideologisk det

blevet sagt fra talerstolen alle private der skal have en ny garage eller hvad ved jeg vil

jo sende tingene i udbud og se hvor man får det bedst og billigst

har gjort de vestlige samfund til de rigeste i verden

og kvalitet i forhold til et privat marked frem for

bestemme det hele så vi ser positivt på at regeringen

det vil helt givet være til fordel for de kommuner som ligger nede i den

her i landet som benyttede sig af skattely men det er jo et velkendt faktum det er der i danmark og vi kender dem i øvrigt også fra sverige og norge men de eksisterer også i danmark der eksisterer firmaer her i danmark der har drevet

for ældreplejen men som i tyve år ikke har betalt skat og man ved at deres moderselskaber også har et

at der er private virksomheder der leverer velfærd som også benytter sig af skattely en af de ting som

var synlighed men det her handler ikke om synlighed der er jo masser af undersøgelser for eksempel laver konkurrencestyrelsen en opgørelse af

en procentdel man konkurrenceudsætter så det her handler jo ikke om synlighed det her handler

om at regeringen gerne vil bestemme tvinge kommunerne til hvor meget de skal konkurrenceudsætte

godt tænke mig at bede ordføreren om at forholde sig til det som rent faktisk

synlighed for mig er primært synlighed

beslutningstagerne og der synes jeg det er en udmærket ting at man på en eller anden måde sikrer et regime eller en tilrettelæggelsesform så politikerne

tyve procent af vores portefølje mens andre udbyder halvtreds procent det kunne

at det gav anledning til en diskussion på grund

på økonomi og indenrigsministeren har tidligere sagt at det mindst skulle være som tidligere det vil sige omkring tre og tredive procent

er meget præcist for det handler om at regeringen herfra vil lægge et regime regeringens holdning ned over alle kommuner uanset hvilken holdning der eksisterer

det er utrolig centralt at få kl med

af at man sidder herinde med en forhammer og banker ned i kommunerne og siger at nu skal de noget ganske bestemt

den måde vi tænker det på for det det er klart at der er et dilemma i hvor meget og det skal være det skal være nænsomt jeg tror jeg brugte det ord og for mig

er det vigtigste at politikere med åbne øjne siger nu ved vi at der er en masse områder vi ikke lader konkurrenceudsætte det er rigtig vigtigt for mig at få den diskussion og det får man jo når der kommer nogle måltal ud på

garager og ikke en mekaniker selv om de begge to er håndværkere

det offentlige er dem der har viden om området hjerneskader

områder hvor det ville være fuldstændig tåbeligt at konkurrenceudsætte det fordi man netop i det private erhvervsliv ikke har noget kendskab til lige præcis de her opgaver

sund fornuft end det er en diskussion om ideologi

helt overbevist om at hvis det er et område hvor der stort set ikke findes nogen ekspertise

i det private kunne regeringen da aldrig drømme om at komme med særlige krav om at man lige på det område skulle finde en privat det

status er jeg anerkender selvfølgelig at det ikke direkte handler om privatisering alene fordi det jo

det her tvinger i hvert fald

og her er vores holdning at det skal kommunerne gøre lige præcis i det tempo

men også fordi jeg synes jeg mangler belæg jeg mangler forskning jeg mangler dokumentation for at den del af det der vil blive privatiseret er

derfor lytter vi også til kls egen formand fra venstre martin damm der

vi synes det er fint med den her debat

åbenbart noget på vej det er svært at vide hvad det er

nyt parti i hvert fald rigtig godt opdateret på dagsordenen nu og på den debat der er i folketinget

gør brug af ikkeoffentlige tjenesteydelser

at man udliciterer det

andre områder at det var det ikkeoffentlige der løste opgaverne og er alternativet principielt imod det

spørge ordføreren om han er enig med mig i

kalde det privatiseringer når det tydeligt drejer sig om udlicitering at

men leveret af nogle andre er ordføreren enig med mig i

af situationer hvor private går ind og løser opgaver fint

civilsamfundsorganisationer der løser dem fint

kunne byde ind hvordan ville civilsamfundsorganisationer og not for profit organisationer

kunne komme til at byde ind på nogle af de her opgaver og varetage nogle

jeg har enorm meget tiltro til at not for profit organisationer

det som ordføreren gør opmærksom på

i radikale venstre vil vi gerne lade de mennesker få lov til at gøre netop det sammen med borgerne i kommuner og regioner vi er et parti der gerne vil at borgerne bliver inddraget i de beslutninger der skal træffes

og det mener vi at de bedst bliver via kommuner og regioner hvor man

beslutter det så tæt på borgerne som muligt og ikke ved at vi sidder her i folketinget og beslutter alting i radikale venstre ser vi både fordele og ulemper ved udbud

eller region

og hvordan man sender i udbud hvad formålet med et udbud

for os giver det ikke mening med tvangsudbud som vi vedtager her i folketinget det kan der komme

dårlige og uigennemtænkte udbud ud af derfor vil vi gerne lade det være op til den enkelte kommune eller region at beslutte det

lad os nu lade de nye og gamle folkevalgte beslutte hvad der skal ske i deres lokalområde også når det kommer til udbud i sagens natur støtter vi den tekst vi selv har været med til at

om det nu er bedst at ting bliver løst i det offentlige eller i det private eller i det mindste bliver konkurrenceudsat jeg har også respekt for at vi kan

demokratisk tilgang

og foretrække det frem for mere og mere centralisering hvor vi herindefra sidder og beslutter hvad

håndtere de forskellige opgaver ministeren siger i sit

en lille brik i forhold til at sikre sund økonomi det mener

ude i virkeligheden der viser det modsatte jeg nævner bare

det er jo ikke sådan at det er ligegyldigt om man lader den ene eller den anden part løse en opgave altså er det håndværkeren der bliver sat til at løse en opgave i forhold til en garage som en ordfører nævnte

i værste fald rettes men hvis det er mennesker der bliver udsat for fejl så kan det vise sig at være fatalt

kunne gavnes af at man valgte mere udlicitering og konkurrenceudsættelse lidt ud fra devisen om at man måske kan få mere for pengene

en virksomhed som skal byde på opgaven i ældreplejen i forhold til de standarder der måtte være der siger vi vil i øvrigt gerne tilbyde borgerne noget mere rengøring eller måske bad mere om ugen og til den samme pris

så kvalitetsstandarderne er jo i den sidste ende bare

rigtig meget billigere men vi gør det med søsters hånd

virksomhederne siger vi kan gøre det her

om det også vil holde i virkeligheden før man har prøvet det af frit valg af genoptræning er et af de temaer der er på dagsordenen

ved syv dages ventetid og derover skal man kunne søge sin egen

men vi har jo allerede

meget kvalificeret bud på genoptræning af hjerneskader sundhedsstyrelsen har lavet en specialeplan som sikrer at vi uddanner lige nøjagtig det nødvendige personale og giver dem muligheden for at blive specialister hvis man forestiller sig at borgerne skal kunne

deres genoptræning alle mulige andre steder

måske tilfældige tilbud og i hvilken organisation vil vi selv helst behandles dér hvor man ved at

har erfaring med at løse en given opgave på en bestemt måde der sikrer at man bliver rask igen

i aarhus

der skulle fjernes et dørtrin for at sikre tilgængelighed for en borger som

og med den fleksibilitet der nu kunne være i det når det

man besluttede sig for at den slags opgaver

man i stedet for indhente op til tre håndværkertilbud det

men det der i virkeligheden var vigtigst prisen var bestemt også derefter

gang tak for debatten jeg synes det er en vigtig debat og jeg håber at vi får mulighed for

indgående inden

den demokratiske opfattelse at det her drejer sig om enkeltindividet i demokratiet nemlig borgeren og sikringen af borgerens frie valg idet jeg refererer til beslutningen i to tusind og tretten under den daværende socialdemokratisk ledede regering støttet af sf og enhedslisten hvor man netop reducerede

kravet om antallet

plejehjem man sparede en hundrede og to og tredive million kroner og venstre og andre gode partier var imod fordi man netop sagde at konsekvensen af det her

afgørende og ikke kvaliteten må jeg anmode ordføreren

have et blik for at det her kan være demokratisk for

appellerer til sund fornuft tænker jeg at det også er vigtigt at vi får en grundig drøftelse med hinanden om hvem

der faktisk er i stand til at træffe den rigtige beslutning i forhold til den enkelte borger herre

minder jeg bare om at rigtig rigtig mange vanvittig dyre konkurser det har kostet kommunerne rigtig mange penge at stå med de her mange mange forskellige konkurser

forsyne ældreområdet med personale som man faktisk ikke havde indkalde folk på overarbejde og hvad det nu ellers førte

kommunerne der bedst er i stand til at vurdere hvad behovet er om

den bedste til at vurdere hvad der er bedst for borgeren

uanset om det er et statsligt system eller et kommunalt system men men ordføreren svarede ikke på mit spørgsmål anerkender ordføreren da vi ikke dømmer kun på holdninger men også på handlinger

var med til at spare de en hundrede og to og tredive million

og netop var årsagen til at vi blandt andet så nogle

skaffet os rigtig meget erfaring been there

at den klogeste beslutning jo i virkeligheden er at vælge at løse opgaven så tæt på borgeren som overhovedet muligt og at det er de folkevalgte der er

gå op på talerstolen en gang til

hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og

at det udspil kommer i det nye år det er svaret på spørgsmålet og derfor er det jo svært

om hvordan det bliver da det ikke er udformet endeligt

den næste ting er at det vi siger er at der engang var obligatoriske måltal som aftalt mellem vk regeringen og kommunernes landsforening og der står i regeringsgrundlaget at det vil vi arbejde med igen men jeg har understreget i dag at

er sikkert at det kommer til at blive på samme måde som det var under den daværende regering det er nogle af de overvejelser vi har og derfor vil jeg også gerne takke for de mange bidrag der har været på tværs af partier om de tanker man har

selvfølgelig glad for at regeringen og dansk folkeparti

vedtagelse som jo netop

men jeg står her og først og fremmest fordi jeg synes det vil være mest rimeligt at der også er mulighed for at stille spørgsmål

er enige om at det er en god idé at indføre obligatoriske måltal og jeg synes også på baggrund af den debat vi har haft i dag er højst usikkert om der egentlig er et flertal for det

overvejelse hører ministeren det samme som jeg

der er et flertal i folketinget som afventer regeringens

udspil det er der forskellige synspunkter på jeg lagde mærke til at der blev sagt at der ikke bliver givet vetoret

fortsætter vi arbejdet og tager dialogen med det eller de partier der vil være interesseret i at

at undgå at det her vil være scenariet og det synes jeg

personligt vil være meget meget glædeligt for

synes det ville være rigtig tosset at at konkurrenceudsætte udlicitere og privatisere mere end vi allerede gør

at forstå hvorfor det er blevet regeringens og

liberal alliances holdning at det er noget der bedst besluttes herinde så lad det være mit sidste spørgsmål til ministeren

skal konkurrenceudsættes ude i

fordi det dengang så ud til at være i

uden bemyndigelsesloven og uden en fortsat aftale med kl

vi mener at konkurrenceudsættelse er godt fordi konkurrenceudsættelse har

bedst muligt

at sørge for at levere en ordentlig service til borgerne

at sørge for at der ikke bliver opkrævet flere skatter end der skal i forhold til

service der skal leveres

at komme med de her krav

glæde og argumentet var dengang det jeg står og kigger på her

ordførertalen fra liberal alliances ordfører herre leif mikkelsen som jo i

er det stadig væk grundholdningen hos liberal alliance at den frihed er

decentralisere så meget som muligt det ligger os selvfølgelig nært

kommuneøkonomi så skal man jo passe på at der ikke er så meget styr på tingene

og det er jo et liberalt dilemma det erkender jeg til fulde

stilling til jeg er da glad for at herre magnus heunicke lægger mærke til at liberal alliance kan blive klogere i forhold til nogle problematikker det sætter jeg stor pris på

også lagt mærke til at det også er tilfældet for socialdemokratiet altså hvis

noget af en labyrintisk analyse

at socialdemokratiet mener at de er blevet klogere jeg mener så

tøjler til dem der har ansvaret for for borgernes nære velfærd tæt på borgerne så er der en stor lyst til at den velfærd også

en god kvalitet tæt på borgerne det synes jeg også at valgresultatet i forgårs

analyser jeg har har viser at

udlicitere offentlige sektorer de seneste år er svundet ind til næsten ingenting det viser de nyeste forskningsstudier

hvor der er mulighed for at private aktører og offentlige aktører kan byde ind til gavn for borgerne altså for at få de bedste løsninger for færrest mulige skattekroner

sidste er sf fuldstændig enig

har egentlig ikke et ønske om at bruge en eneste krone

det risikerer at blive rigtig rigtig dyrt at lave eksempelvis måltal

at mange mange konkurser eksempelvis

rigtig store ekstraomkostninger

alle folketingets partier har indgået en aftale der skal sikre at der kommer færre konkurser i ældreplejen for det var blevet for meget

nemlig både kvalitet

mulig kvalitet for lavest mulige pris men jeg tror der

sætningen og derfor fik man så ikke de gode udbud i de her

at regeringen ville tage den her

at lave udlicitering alene af hensyn

som der er flertal for her i dag det er derfor jeg glæder mig

at det fungerer findes der også eksempler

det ikke fungerer ja det gør der

synes jo det er tankevækkende at regeringen i

et symbol på hvor det er regeringens hjerte ligger i den her sag

med det formål at løse

hvis det bliver skubbet over til de private

kunne tjene penge på det

at bruge den her tvang over for kommuner og regioner til at skulle konkurrenceudsætte mere til gengæld

synes jeg det er positivt at vi fra enhedslistens side er enige med socialdemokratiet sf alternativet og radikale venstre om at det er en

i de mange nye byråd og regionsråd som netop er blevet valgt

den her idé i graven i dag men omvendt er det selvfølgelig også positivt at der stadig er nogle muligheder for at undgå at den her tvang til at konkurrenceudsætte bliver til virkelighed

sund fornuft

godt sige en masse gange men det gør det bare ikke mere sandt konkurrenceudsættelse er ideologi det er en tilgang til den offentlige sektor som bygger på at det er klogt at bruge markedsmekanismer at man ser den offentlige sektor som et marked hvor man kan fremstille ens varer som kan sammenlignes på pris og som man så bare kan vælge fornuftigt men markedsgørelsen af den offentlige sektor er et stort problem

en af grundene til at vi har set en øget tendens til at man skal tælle minutter i ældreplejen og i hjemmeplejen det

bureaukrati i kommunerne som skal til at lave store forkromede udbud hvor man skal beskrive ned i detaljer hvad opgaven går ud på

have et stort kontrolapparat til at følge op på om det nu også er

diskussion at når man konkurrenceudsætter ja så vil der også være flere private der kommer ind på markedet

forandring i vores offentlige sektor at det primære formål med at levere velfærdsydelser ikke bliver at levere velfærd

den tankegang og den mekanisme mener vi ikke skal være det der styrer vores velfærd

ikke mindst derfor synes jeg det er så vigtigt at man ikke herfra bestemmer

meningsforskelle om hvordan vi bedst udvikler vores offentlige sektor

præcis de samme diskussioner som vi har herinde eksisterer jo også i slagelse byråd i frederiksværk

ældrepleje eller

at fortælle forsamlingen hvad det reelt er vi mener lyt til hvad vi siger for os drejer det sig om sund fornuft for os drejer det sig om at borgerne har det frie valg for os drejer det sig om at sikre velfærden men gøre det også med udgangspunkt i borgernes krav på at servicen er i orden mit spørgsmål til ordføreren er var det en fejl da ordførerens parti i to tusind og tretten var med til at ændre på reglerne i forhold til antallet af leverandører på plejeområdet hvor ordførerens parti var med til at stemme for at man skulle spare en hundrede og to og tredive million

folkeparti sagde det er vi imod

man går efter ved udbud var det en fejl

op på med en fælles aftale om at undgå konkurs

skal inddrage private leverandører den tvang ligger i lovgivningen i dag indført af venstre jeg tror det var tilbage i to tusind og tre og den ønsker vi at ophæve det

et beslutningsforslag om behandlet i folketinget her i foråret og det

vi fortsat men den ændring man lavede af loven i to tusind og tretten står vi fuldt ud på mål for fordi vi synes den indeholdt en række

spare det var de borgerlige partier imod fordi det ville betyde at pengene ikke nødvendigvis

forbedringer for ældre borgere man ville fortsat have kvalitet frem for at det afgørende var at

sparet penge fremgår det det er det de borgerlige partier i skrift og handling har stået for det er sund fornuft og ikke ideologi jeg mener at ordførerens tilgang er en anden at det netop er skidt med kvalitet skidt med penge

eller aktionærer eller hvad man har den anden er og det har vi jo set i

firmaet går konkurs med utryghed

og ekstraomkostninger til følge og det er derfor vi synes det er en dårlig idé at overlade kernevelfærd til private virksomheder det har vi stået på mål for siden venstre gik i gang med at privatisere eller udlicitere på

ved danske kyster hvor risikoen for at ens hjem bliver ramt af ekstremt vejr er stor det siger sig selv at det er frygteligt for

får ødelagt deres hjem når uvejret raser og samtidig

lægger det et pres på økonomien og udfordrer kommunerne blandt andet i forhold til

forebyggelse og sikring men også i forhold til håndtering når uheldet er ude derfor skal vi tage det her område meget alvorligt og det kræver blandt andet en mere ambitiøs kystsikring end den vi har

vi fortsat at kystsikring skal være kommunernes ansvar i tæt samarbejde med beboerne men opgaven er så vigtig og så stor at

nødt til i højere grad at tage et medansvar derfor foreslog vi for nylig at

med en national plan for kystsikring fonden kan så være med til at finansiere kystbeskyttelsesindsatser der hvor det giver samfundsøkonomisk mening men der er selvfølgelig også andre greb man kan tage og det er helt sikkert god fornuft at regeringen nedsatte et tværministerielt udvalg tidligere på året der skulle se på konsekvenserne

klimaforandringerne det forslag som vi så behandler nu

regeringens udvalg lovforslaget indeholder

er at kommunerne skal udpege områder der kan udsættes for oversvømmelse og erosion som følge af klimaændringer og det skal fremgå af kommuneplanerne kommunerne skal så for det andet sikre at der bliver etableret afværgeforanstaltninger hvis der planlægges byudvikling i de udpegede områder

hvis der i særlige situationer skal etableres et kystbeskyttelsesprojekt vi bakker op om intentionen om at kommunerne skal have et overblik over de næste kritiske eller sårbare områder hvad angår oversvømmelse og erosion

er fornuft i at sikre afværgeforanstaltninger hvis man som kommune planlægger nybyggeri i områder som kommunen selv har udpeget som kritiske i forhold til oversvømmelse

temmelig uklart hvornår der er tale om særlige omstændigheder som der står altså hvornår noget er så ekstremt at kravet om en lokalplan kan fraviges eller hvad betyder væsentlig negativ betydning det er også uklart formuleret i

have præciseret under udvalgsbehandlingen

om at vi med lovgivning skal finde en balance mellem borgernes retssikkerhed for at afgive høringssvar i forbindelse med lokalplansager og behovet for at sætte relativt hurtigt ind med kystbeskyttende foranstaltninger for eksempel viser farcen fra roskilde med roskilde fjord med al tydelighed at

har bremset en helt nødvendig kystsikring herudover er der en række kritiske bemærkninger i høringssvarene som ikke synes fyldestgørende besvaret i høringsnotatet blandt andet er der spørgsmålet om hvem der skal finansiere etableringen af afværgeforanstaltninger og spørgsmålet om hvem der skal afgøre stridigheder mellem to kommuner der ikke kan komme overens det ser vi frem til at få drøftet med ministeren i udvalgsbehandlingen og så vil vi tage endelig stilling når

og alternativets forslag om at vi skal have en national koordinering og vi skal have

er jo i meget skarp modstrid med det som regeringen er i gang med i det her lovforslag og med det vi ved kommer efter

for den her klimasikring kystsikring så jeg mener det

vi tager stilling går vi med den strategi som der ser ud til at være enighed om i rød blok eller støtter man regeringens strategi som er

nationale tiltag på banen her og det handler blandt andet om økonomien i det

kystsikringsopgaver som der også skal findes en løsning på derfor

det enten er den ene eller den anden part der skal stå for

jo det der er det store problem her og det er derfor

så jeg håber virkelig at socialdemokraterne vil afvise det her forslag og

bedre koordineret og langt mere holdbar

ud ad den linje men altså hvis det er sådan at vi nu her

i to tusind og sytten kan begynde at tage hul

blandt andet med det her lovforslag

ting i det her lovforslag som ikke er gode nok så kunne vi måske lægge op til en deling af lovforslaget når vi skal viderebehandle det sådan at man kan

fremover skal kommunerne i deres kommuneplaner udpege områder som

skybrud kraftige storme og har oftere stormflod og når det går helt galt en kombination af det hele kommunerne skal sørge for at der etableres afværgeforanstaltninger hvis man planlægger

sidste foreslås det at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at lade være med at lave en lokalplan i forbindelse med etablering af kystsikring

det forsinker kystsikringen væsentligt og hvis der er særlige omstændigheder

forsinkelse kan få en negativ betydning loven skal træde i kraft den første

to tusind og atten

positivt stemt over for forslaget og selve aftalen som regeringen har lavet med

til kommunerne kommunerne kender deres kyststrækninger og de udfordringer der er i forbindelse med stormflod skybrud

tidligere samtidig undgår vi måske også at kommunerne laver byudvikling i områder som de ved er i fare for oversvømmelse fordi de fremover skal sikre områderne vi kan heller

laver noget byudvikling i lavtliggende områder der bliver oversvømmet det vil i hvert fald komme til at koste kommunen en hel del hvis de fortsætter med den slags jeg håber da at

skal kigge på en hel anden type byudvikling end den de

kan godt være at de områder der ligger ned til et vandområde

naturskønne områder men

give kommunerne friere tøjler til at sikre deres egen kyst og

set bare skubbe problemerne hen til naboerne så man kan vælge to veje enten tror man på den nationale koordinering eller også mener man at det er

er det det man kan læse i medierne

man jo sige at hvis ikke man sådan lige kan få den helt store indsats nationalt så er det her trods alt et skridt i den rigtige retning

det er det som enhedslisten også plejer at sige det et skridt i den rigtige retning det er positivt

sige ja til det men jeg er sikker på at fru pia adelsteen er klar til at

tekniske installationer mod oversvømmelser

bedre til at forebygge de skader som

vi desværre ser der er flere af fordi udsvingene i vores vejr er blevet større det har desværre ført til flere oversvømmelser og til et større pres

og det koster naturligvis

både økonomisk men så sandelig også menneskeligt når der er

stiller grundlæggende nogle skrappere krav til kommunernes planlægning således at situationer kan forebygges og forhindres for det betyder helt konkret i lovforslaget at kommunerne skal udpege områder som er i risiko for at blive udsat for oversvømmelser eller erosion som følge af klimaforandringer med

følgende øget nedbørsmængder kraftigere storme og stormflod og de udpegninger skal fremgå

kommunerne skal samtidig sikre etablering af afværgeforanstaltninger hvis der planlægges byudvikling i de udpegede

etablere byudvikling eller etablere andre ting i et område der er i risiko for oversvømmelse skal man naturligvis indtænke hvordan man

have mulighed for at fravige kravet om en lokalplan i forbindelse med et kystbeskyttelsesprojekt hvis en sådan lokalplan vil forsinke projektet forslaget udmønter en række af de anbefalinger som

tværministerielt udvalg i erhvervsministeriet har arbejdet på siden februar i år

rustet til den virkelighed som klimaet byder os så vi begrænser og forhindrer oversvømmelser og erosion af kysterne og det her forslag

mange elementer der skal være med til at sikre at vi ruster os bedst muligt således at oversvømmelser og erosion

omhu med lovforslaget man har heller ikke lyttet til sagkundskaben og her henviser jeg særlig til regeringens egen kystanalyse og man har heller ikke udvist en generel sund fornuft

ikke længere benægte at den manglende indsats over for udledningen af klimagasser bliver mere og mere mærkbar

en umiddelbar effekt er jo at flere voldsomme storme og dermed også flere stormfloder skaber et voksende pres mod vores kyster og at stadig flere områder udsættes for en stigende trussel om nedbrydning og oversvømmelser ikke mindst i byområder men også i forhold til områder som

det var derfor at enhedslisten sammen med alternativet for et års tid siden fremsatte beslutningsforslag om at den her nye situation kræver at staten går ind og koordinerer hvor der skal prioriteres kystsikring og hvordan det bedst bør ske

situation hvis det alene er op til den enkelte kommune at prioritere sin egen

problemet er jo helt grundlæggende det at hvis den enkelte kommune bare sikrer sin egen kyst eller at den enkelte lodsejer grundejer sikrer sin egen kyst så skubber man problemet hen til naboen

kommunegrænser og det er vigtigt at vi

sætter ind der hvor behovet er størst socialdemokratiet støttede i sin tid enhedslistens forslag om en national kystfond og et nationalt kystråd men afviste vores forslag til finansiering

god logik at forsikringsselskaberne skulle betale fordi det også er dem der sparer penge ved en øget forebyggelse altså ved det som som kystfonden skulle gå ind at finansiere men vi var også meget åbne for andre forslag til finansiering det vigtigste for os var sådan set at vi kom i gang

hen begyndte at sætte gang i den her helt nødvendige sikring af danmarks kyster jeg har også noteret mig at i kommunalvalgkampen har socialdemokraternes formand fru mette frederiksen gentaget sin støtte til enhedslistens forslag netop at der skal oprettes et nationalt kystråd

netop fordi den overordnede koordinering og planlægning er så vigtig for at det her kan ske på den bedst mulige måde jeg er en lille smule forvirret over hvor dansk folkeparti stiller sig for på den ene side her i folketingssalen siger de igen og igen at de ikke mener at det skal være en national koordinering men når de taler med journalister ude på den anden side af borgens mure

som jeg også rejste spørgsmålet over for ordføreren

hvis dansk folkeparti mener det de har sagt og som er gengivet i ingeniøren altså at man skal have en national koordinering

et meget stort flertal der vil det modsatte af det der ligger i regeringens lovforslag og det er set en lidt pudsig situation jeg vil lige afslutte med nogle konkrete kommentarer til forslaget for der er jo som jeg

med at sige en række positive elementer som også svarer til det der oprindelig lå i enhedslistens forslag nemlig at kommunerne skal kortlægge truslerne og udarbejde forslag til handling det er rigtig godt men i stedet for at bruge det som grundlag for en koordineret national planlægning og indsats

skal det så overlades til kommunerne at vurdere hvad der skal ske og samtidig sætter man planloven ud af kraft så potentielle løsninger kan gennemføres uden hensyn til øvrige interesser og hensyn det er jo derfor vi laver planlægning det er derfor vores planlov

udviklingen i vores land så det er vi meget bekymrede over

meget bekymrede for at det om nogle år vil vise sig at der er foregået en fuldstændig ukoordineret og kaotisk indsats på det her område og at vi alligevel ender med at indføre det som vi burde gøre allerede nu nemlig

overordnet statslig national koordinering så skubber man bare problemerne videre til naboen ordføreren får det på

indsats så drukner den ene kommune

anden kommune kan holde sine borgere fuldstændig tørskoede

tænker jeg nu ikke at det bliver det skrækscenarie ser jeg ikke for mig for vi har jo heldigvis noget der hedder kystdirektoratet som har

få koordineret de her projekter så man får nogle helhedsorienterede løsninger anerkender

de mest udsatte de går på tværs af så og så mange kommuner

rigtigt at kystdirektoratet er der stadig væk men man lader det være op til den enkelte kommune

er jo nogle kommuner der har flere penge end andre

muligt at den enkelte lodsejer selv får lov til at kystsikre

går ned ad en vej

hen brug for at kyststrækningerne hænger sammen og så kan vi håbe på

vil ske den her tætte koordinering men hvorfor ikke sørge for at den sker når det er fuldstændig afgørende for at det

rigtigt og bestemt positivt skridt at tage

ude lokalt med etablering af en helhedsorienteret forebyggelse og beskyttelse mod oversvømmelser rundtomkring i danmark de seneste år har vi mange steder i danmark oplevet en række voldsomme vejrhændelser

kan være absolut altødelæggende for de familier der på få timer får vendt deres liv på hovedet

påvirkes fysisk såvel som psykisk af situationen i meget lang tid

aldrig sådan rigtig slipper igen når man først har oplevet

en gang derfor er det meget vigtigt at vi nu får fulgt op på regeringens kystbeskyttelsespakke så vi forhåbentlig kan begrænse følgerne af voldsomt vejr i fremtiden

kan være ekstremt dyrt for samfundet som helhed når store områder med boliger og anden bebyggelse oversvømmes derfor støtter liberal alliance selvfølgelig op om at det nu

bliver obligatorisk for kommunerne at tage de fornødne forholdsregler hvis der planlægges at bygge i områder med fare for oversvømmelser på den måde forhindrer vi at der bliver bygget nyt på steder som blot risikerer at blive oversvømmet ved den næste storm

bestemt ikke mindst for de ramte familier desuden skal kommunerne

fremover i kommuneplanerne udpege netop de områder hvor der er risiko for oversvømmelser

de administrative byrder for kommunerne ved at de ikke længere nødvendigvis skal

processen alt i alt

initiativer som sikrer en effektiv beskyttelse mod oversvømmelser og som vi i liberal alliance meget gerne

nogle uheldige elementer som vi

vil gerne sætte kommunerne fri men vi er nervøse for om vi kommer til

at miste et momentum i forhold til at sikre det overordnede perspektiv så vi er skeptiske over for forslaget og

kystsikringen det er måske også

klimaforandringerne kan mærkes så meget som de kan i vores land jeg vil

giver mig lidt triste miner for lige at tage klimatilpasningen sådan helt overordnet startede vi jo omkring to tusind og elleve til tolv stykker med for alvor at få sat det

hvor vi sikrede at alle kommuner kunne tage fat på byerne tage fat på at få lavet oversvømmelsesplaner

tage fat på at se hvordan man kan undgå at

vi kiggede også på hvordan man kunne finansiere de her ting og

nogle nye muligheder for at samfinansiere mellem forsyning og kommune så vi tog en masse rigtig vigtige skridt for klimatilpasningen men jeg skal også

det var jo en af grundene til at vi ikke havde det med da jeg sad for bordenden på det her tidspunkt men jeg er glad for at det

det man kan sige vi måske har brug for på

have et overblik vi arbejder ud fra vi bliver simpelt hen nødt til at have en idé om hvad det er for nogle dele af landet vi vil kystsikre og hvordan vi vil gøre det

vandet slår ind med den samme energi og hvis man kystsikrer ét sted rammer det

gøre noget ud for min matrikel eller her i min kommune man tager også en beslutning om hvordan vandet rammer andre steder

på kysten på samme måde hvis man kun ser på hvad dem i forreste række

det kan være en hård kystsikring for at beskytte deres grund så kan man altså risikere at dem i anden og tredje række mister deres sandstrand så det kræver rigtig meget samtænkning at lave

en national kystplan vi arbejder ud fra for at sikre at det er en sammenhængende indsats vi laver der er et par gode

elementer i lovforslaget som vi gerne vil støtte blandt andet at kommunerne skal lave den her kortlægning og får nogle nye værktøjer men vi synes det er meget problematisk at man vil fjerne

man skal kunne tage diskussionen med borgerne i kommunen

heller ikke haste at man ikke kan vente på en lokalplansproces

dele lovforslaget så vi kan støtte de dele af det som vi synes er gode og igen virkelig lægge tryk på at vi skal have en samlet plan for det her det var også en af de ting som det udvalg vi nedsatte i vores regerings tid anbefalede det er jo en af de ting man ikke har taget med

den del om lokalplanen vil

inde på land som følge af monsterregn ansvaret skal ikke tørres af på den enkelte kommune mange af mine kollegaer har også været inde på netop problemet med at hvis man laver individuel beskyttelse jamen så flytter man problemet til naboen eller til nabokommunen

i hvilket omfang kommunen skal betale for afværgeforanstaltninger og i hvilket omfang de får nye beføjelser til at påbyde lodsejere i første række til havet eller i nærheden af en sø

grundvand omkostningerne

det er efter vores opfattelse et overordnet regerings og folketingsansvar at sikre danmark mod konsekvenserne af klimaforandringerne uanset om vandet kommer oppefra havet eller fra opstigende grundvand erosion kan også ske inde i landet

vi synes det er lidt symptomatisk for denne regering at den i stedet for en samlet prioriteret tilgang til et nationalt og internationalt

inden for rammerne af en samlelov om den nationale klimatilpasning er det logisk at kommuneplanerne detaljerer indsatsbehovet

arealkrav det var min radikale kollega også inde på men kommuneplan og udmøntede lokalplaner er ikke nok i sig selv en national tilgang med en samlelov vil også betyde at regeringen og folketinget skal prioritere hvor der er brug for de store

i samlede løsninger som dækker årtier i stedet for at pålægge kommunerne og de berørte borgere en udgift til en indsats som samlet set ikke er optimal og samlet set også kan vise sig at være for dyr den tidligere regering lavede en handlingsplan mod det vand der kommer fra oven og den igangsatte også en kystanalyse blandt andet for at kunne prioritere den nationale indsats for kystsikring det spor har regeringen ikke valgt at følge ud over at bede kystdirektoratet lave en risikoanalyse og

dmi om at lave et klimaatlas som stilles til rådighed for kommunerne sammen med en vejledning fra miljø og fødevareministeriet vi vil i i udvalgsarbejdet se på de elementer af lovforslaget som vi

men vi mener også ligesom de radikales ordfører at det vil give mening

men grundlæggende set anbefaler vi altså regeringen

at man i stedet for fremsætter et samlet lovforslag om en lov om klimatilpasning som tager højde for

lovforslag fra konservativ side kan vi i sagens natur godt bakke op om forslaget vi ved det er et faktum at klimaforandringerne i den grad påvirker i verden og i særdeleshed også her i danmark vi kan se at det der

og oftere mere ekstremt vejr flere storme og så videre det giver anledning til at vi kigger på hvordan vi laver klimatilpasningen ude kommunalt og er der noget jeg har hørt kommunerne efterspørge så er det fleksibilitet i forhold til måden man gør det her på det må man sige at de får

det lovforslag som vi behandler i dag de får mere fleksibilitet de får bedre muligheder for at kunne planlægge så det giver mening lokalt

også nogle restriktioner og nogle krav i forhold til måden de skal se ud

stiller krav til at hvis der skal byudvikles i områder som er i en risikozone ja så skal der laves de her afværgeforanstaltninger

der er behov for bedre planlægning på det her område

jeg tror mange af os der er i salen her har besøgt jyllinge nordmark og er der noget

så er det at det har været så uforudsigeligt og så

hvornår man fik en løsning på de store problemer og udfordringer som de oplever for ikke alene

som skulle godkende forskellige beskyttelseslinjer og så videre

at se hvornår de egentlig kunne få den kystbeskyttelse de havde så hårdt brug for

brug for derude at at se på det er jo et stort samlet arbejde hvor det her

hele den måde vi behandler kystbeskyttelse på i danmark som socialdemokratiets ordfører

fra kystlinjen så det her er i den grad noget der berører rigtig mange danskere

det synes jeg kunne være interessant i forhold til det her med hvem der bærer den økonomiske byrde

bag den brede aftale der i folketinget som pålægger den enkelte

udgifterne til kystsikring i og med det også er dem der

rimelig fair princip og så kan kommunerne gå ind og hjælpe i det omfang

økonomi til det og hvor det overstiger en økonomisk ramme

kystbeskyttelsespakke som vi præsenterede den tiende august formålet med det fremsatte lovforslag er at forebygge mod skader ved oversvømmelser og erosion vi oplevede jo forskellige eksempler på det både

havde også en forsmag på det her for et par uger siden

det nødvendigt med den pakke som regeringen har præsenteret som en hel palet af forskellige initiativer og formålet med det her

der har været spurgt til alle mulige forskellige ting

lovforslag at gøre så derfor vil jeg lige præcisere hvad

skader ved oversvømmelser og erosion

det forventes jo når man sådan ser på både dmi analyserne og også universitetets analyser at danmark i fremtiden vil opleve mere voldsomt vejr der kan betyde flere oversvømmelser eller mere erosion af kysterne vejrhændelser med voldsomme oversvømmelser og erosion er forfærdeligt for de mennesker det går ud over jeg har

flere gange besøgt jyllinge nordmark senest her i oktober måned oversvømmelserne

bare de berørte familier hårdt

stat kommuner og forsikringsselskaber kan det have omfattende økonomiske konsekvenser regeringen ønsker derfor at gennemføre en række initiativer som understøtter kommuner og grundejere i etablering af en omkostningseffektiv og helhedsorienteret

og det her lovforslag udgør en del af de initiativer det indeholder to elementer for det første stiller vi krav om at kommunerne i deres planlægning sørger for at områder hvor der er risiko for oversvømmelse eller erosion ikke bebygges uden at der bliver taget de fornødne beskyttelsesforanstaltninger det følger således af lovforslaget at kommunerne fremover skal udpege de områder der er i risiko for at blive udsat for oversvømmelse eller erosion i kommuneplanen med henblik på at der i de områder alene

bygges nye boliger

relevant data til rådighed for kommunernes udpegninger på den måde vil lovforslaget være med til at forebygge at der bliver bygget nye boliger som vil være i farezonen for at blive ramt af oversvømmelse og erosion for det andet

vi mulighed for at kommunerne kan fravige kravet om at udarbejde en lokalplan i særlige situationer i forhold til kystbeskyttelsesprojekter hvis kravet om at der skal udarbejdes en lokalplan vil betyde en væsentlig forsinkelse af processen

få kystbeskyttet vi har set at der i dag er alt for mange administrative procedurer der forsinker etablering af kystbeskyttelsesanlæg og denne del af lovforslaget skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige initiativer regeringen tager for at understøtte en forenklet og hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager

på den baggrund sikker på at lovforslaget vil give kommunerne bedre rammer for at kunne planlægge og understøtte kommuner og grundejere i

mere omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion

mulighed for at kunne kystbeskytte jeg kan ikke rigtig se hvad et nationalt kystråd skulle have

derfor har vi valgt ikke at have det med i vores forslag

i den samlede pakke er at det instrument og de redskaber vi vil give

giver vi den de fornødne redskaber til nu her

derfor det er ret afgørende hvilken strategi man følger om man netop sørger for det der er fuldstændig grundlæggende logisk når vi taler om kystbeskyttelse nemlig en koordinering og

kigger på kyststrækninger af kommunegrænser og sørger for at tingene hænger sammen

men med den samlede pakke som vi kom med at man ikke bare kan gå ind og lave kystbeskyttelse isoleret set

på borgerens side som selvfølgelig får lov til at beskytte sin egen ejendom

borgere skal kunne høres og at forskellige folk der har

beton ud på stranden så mit spørgsmål til ministeren er om ministeren er med på at vi måske i forligskredsen bag planloven ser nærmere på hvordan det

formalia det er stadig væk sådan at retssikkerheden

forhindrer bare at der går rigtig lang tid fra man har en idé om at lave

vi kan jo tage roskilde kommune som eksempel

ikke kommunalvalg længere men hun er knaldhamrende dygtig og effektiv og

det her er en lex kommuneparagraf vi laver som betyder at kommunerne kan

rette balance så der stadig væk er hensynet til en relativt hurtig planlægning men samtidig

så det er mit oplæg til ministeren altså at vi stikker hovederne sammen i forligskredsen og får præciseret det her

vi er på borgerens side det andet formål er at vi vil give kommunerne et redskab til at kunne hjælpe borgerne og kunne hjælpe kommunen selv ved at lave effektiv kystbeskyttelse uden for meget bureaukrati det må selvfølgelig ikke gå ud over de grundlæggende retsprincipper

og derfor har vi også en mekanisme som gør at man kan klage der har vi så sat

vi har ramt det ganske fornuftigt men hvis der er gode ideer til hvad vi ellers kan gøre så lytter vi

har store konsekvenser for de mennesker som bliver berørt af det det siger sig selv at det er frygteligt for

der har fået ødelagt deres hjem når uvejret raser og derfor skal vi tage det her område meget alvorligt og sikre en mere retfærdig og klar lovgivning og når jeg siger klar og retfærdig lovgivning så er

der var dækningen og processen frem til at få en afklaring

det var en fair behandling af folk i en svær situation altså

tilkendt erstatning arrangeret genhusning opmagasineret

noget der var meget tungt og trække de sidste kræfter ud af folk

i forvejen var i en kaotisk situation

foretræde og høringer om emnet og det har stået klart at

tusind og fjorten indgik vi under den tidligere regering

også nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at komme med anbefalinger

til forbedringer af de tre katastrofeordninger stormflods oversvømmelses og stormfaldsordningerne rapporten kom her i foråret to

og lovforslaget som vi behandler her har sit

jeg sige at lovforslaget jo bibeholder alle tre ordninger som katastrofeordninger med tyve års hændelseskriterium og en solidarisk finansiering fra alle

man kunne få mere dækket jeg vil ikke gennemgå alle detaljerne men jeg synes

det er positivt at vi udvider ordningen eller negativlisten så vi sikrer

ud over hvad man kan få erstattet

er spørgsmålet om selvrisiko jo også væsentligt for de skadelidte borgere

ikke til stede ved den her stormflods og oversvømmelsesordning da det

forsikring og derfor fastsættes minimum og maksimum for selvrisikoen med denne lov og jeg synes at de niveauer der lægges op til ser ganske fornuftige ud

at udvalget er kommet frem til at det er uklart hvilke vandløb der er dækket af ordningen

da selvfølgelig enige i at ordningen bør styrke

bemyndiges ministeren til at fastsætte de nærmere regler om hvilke vandløb og søer der er omfattet af loven idet der ifølge lovforslaget er behov for en mere

her skal vi under udvalgsbehandlingen have svar på om ministeren har en deadline for formuleringen af den her tekniske definition det håber jeg der er så vi hurtigst muligt kan

så borgere ikke skal stå i en usikker situation hvis der opstår oversvømmelser inden ministeren har fået det tekniske på plads

op til en mere ensartet behandling af oversvømmelsesskader uanset om de kommer fra havet eller fra søer og vandløb og det er ganske fornuftigt

er det vigtigt at understrege at stormrådet jo fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sagerne

vedrørende forsikringsselskabernes afgørelser og det er rigtig godt fordi vi efter stormen bodil så flere sager hvor forsikringsselskaberne ikke ligefrem havde opført sig som guds bedste børn over for de skadelidte som skadelidt er det jo vigtigt at man har en mulighed for at klage

hvis man er utilfreds med det som forsikringsselskaberne er kommet frem til og

med hensyn til finansiering af ordningen

det er et godt princip der indføres ved lov her

det er brandforsikringskunderne der betaler en afgift per police

kan reguleres op og ned alt efter hvor stort et træk der har været på på

sikrer vi os at der kommer nye penge ind til at

en stor del af lovforslaget der handler om stormfald og jeg synes overordnet at det ser ud til at

foreslås er ganske fornuftige afsluttende vil jeg sige at vi kan støtte forslaget vil samtidig understrege at der er en lang række spørgsmål som vi skal have afklaret under udvalgsbehandlingen så vi får sikkerhed for at vi kommer hele vejen rundt og sikrer borgerne en fair behandling når katastrofen indtræffer næste

i skovene i den vestlige del af midtjylland

i stormen nedsatte folketinget et udvalg der skulle evaluere stormflodsoversvømmelserne

stormfaldsordningerne udvalget kom i marts to tusind

der indføres dækning af løsøre i kældre som er godkendt til beboelse og der gives

ved behandlingen af skader ved stormflod og

skader ved oversvømmelser fra åer og vandløb

samtidig sker der en justering af stormfaldsordningen så det bliver mere entydigt når der angives områder med stormfald

sidste giver lovforslaget mulighed for at kommunerne

medfinansiere køb af grunde som

er oversvømmelsestruede

i udvalget hvis der skulle være noget nyt der lige pludselig dukker op

hvor vi jo havde den voldsomme storm ændringerne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra udvalget til evaluering af stormflods oversvømmelses og stormfaldsordningerne og herved

en modernisering og en fremtidssikring af de tre ordninger

er jo overvejende tale om en udvidelse af dækningsomfanget ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og

en ny organisering af oversvømmelsesordningen samt en justering af

lovforslaget sikrer vi jo at borgere der er særlig udsat for

vil opleve en mere overskuelig organisering af behandlingen af skader efter stormflod og oversvømmelse og det er der sandelig også brug for

set hvordan de blev behandlet gennem systemet og også gennem forsikringsselskaberne efterlader det kun en klar tilkendegivelse om at vi bør gøre noget ved

synes jeg godt vil rose ministeren for at han i hvert fald

betydelig bedre

at kommunerne vil få gavn af ændringerne og det

har været tiltrængt at få rettet op på

vi desværre ikke sidst vi gennemførte en lovændring jeg mener at

tale om et godt lovforslag der på stort set alle punkter er væsentlig bedre end den eksisterende lov

punkter hist og her som jeg synes vi skal have nærmere

nummer tre og tyve hvor man ændrer stormfaldslovens § tretten stykke to anden punkt og siger noget om hvornår det skal træde i kraft

lokalitetskortlægning og sådan noget men det er alt sammen nogle små ting som jeg er sikker på vi kan finde en

fornuftig ordning på så er der en enkelt ting som jeg godt vil adressere over for ministeren

jo været sådan at skovbruget altid har

haft sin egen repræsentant der

der er mange ting ministeren er godt bekendt med men jeg ved i

er vigtigt når man har fulgt både de foretræder der har været og de mennesker der har deltaget i dem at vi både ser på dem der er omfattet af den ene del af ordningen og

brancheforeningen og især dansk skovforening

at der er mange der diskuterer det her når det står på og alles øjne er rettet mod dem men når vi så først forlader det

det igen i ordets bogstaveligste forstand ja så sker der jo

det får mig så også til at sige at jeg synes det er godt at

i disse områder i hvert fald i nogle af områderne

være repræsenteret med inde og kigge på hvordan det her skulle løses så derfor

ministeren hilse sine embedsfolk hjemme i erhvervsministeriet og sige at det

er i hvert fald en kvittering herfra

hvad der skal omfattes og det her begreb katastrofesituation er blevet drøftet

der skal til for at det udløser stormflodshjælp jeg synes det er rigtig fornuftigt at vi foretager den foreslåede opjustering af hvad stormflodsordningen dækker over men et meget centralt element i lovforslaget er jo også hvornår der er tale om en stormflodshændelse hele basis for stormflodsloven er at det handler om hjælp i en katastrofesituation

en tyve årshændelse for at det kan udløse hjælp men eftersom klimaforandringerne vil gøre at den her tyve årshændelse vil ske oftere og oftere

må vi jo også som det ligger i lovforslaget løbende opjustere hvad der skal til for at der er tale

det betyder igen at hvad der udløste stormflodsdækning i går måske ikke vil gøre det i morgen fordi definitionen ændres hvert femte år baseret vandstandsmålinger men inden vi helt slår søm i den linje

vi gerne i udvalgsarbejdet have vurderet hvor hurtigt det her egentlig kan forventes at ændre sig altså hvor ofte vi

opleve en storm som i dag bliver betegnet som en tyve årshændelse men som til den tid ikke

det er jo også for at gøre det tydeligt for for mennesker der lever i udsatte

hvad der om om kort tid måske ikke vil blive dækket af den her ordning så med med den bemærkning

anbefalinger fra evalueringen af stormflods oversvømmelses og

med til at fremtidssikre disse ordninger blandt andet ændres og ensrettes reglerne for dækning så principperne for dækning selvrisiko og erstatning ved skader efter oversvømmelse og stormflod kommer til at ligne dem man har i sit forsikringsselskab og så forsikringsselskaberne faktisk kommer

at behandle begge typer af sager blandt andet fjernes selvrisikoen på tiltag til skadesbegrænsning hvilket kan være med til at give en langt hurtigere bedre og mere effektiv skadesbegrænsning også stormfaldsordningen ændres til det bedre med en mere simpel og forståelig adgang til tilskud

genplantning af skov efter stormfald holdt op imod de mange penge der kan spares i erstatningsudbetalinger

giver det måske endda også meget god mening at kommunerne og forsikringsselskaberne sammen kan opkøbe huse som gentagne gange har været oversvømmet og hvor foranstaltninger ikke kan forhindre fremtidige oversvømmelser

hvilket også er et tiltag i lovforslaget alt i alt

om

der ligger her med bedre dækning af løsøre i kældre der oversvømmes

interessant og værd at fremhæve

den her mulighed for at kommuner og stormrådet kan være med til at

det lyder måske lidt teknisk men

hvor man i to tusind og ni lod

købe syv parcelhusgrunde som

en sø og det gjorde at

de andre huse faktisk steg i værdi fordi de havde oversvømmelsesproblemer

et rekreativt område og det var væsentlig billigere end at prøve at lave den infrastruktur der skulle til for

ekspropriere så vi synes det er

kan betale sig opkøbe grunde og lave for eksempel

af forskellig art og hvis man så samtidig kan give borgerne en naturoplevelse der kan få hele området til at stige i værdi så har man forvandlet et problematisk område til et meget værdifuldt område så det vil vi meget gerne bakke op om

forsyninger og kommuner rundt i landet har for at tænke nyt på den her måde også det er ikke altid en kloak og et rensningsanlæg der er svaret nogle gange er det

lave noget ny natur så vi kan støtte

det kommer til at ramme endnu flere mennesker

i fremtiden og derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi både

der bliver hjælp til dem der bliver ramt men at det også er noget

som vi ved at vi kan håndtere herindefra jeg tror det var min kollega fra enhedslisten som påpegede at vi bliver nødt til at kigge på katastrofebegrebet altså hvordan det udvikler

som kan vare i tyve år det tror jeg ikke

det udvikler sig men men vi synes det er godt og det giver noget

ro til specielt dem der bor i udsatte områder

venstres ordfører herre christian schmidt som har medvirket meget konstruktivt i hele det her forløb og været med til at sikre at vi har fået et meget fornuftigt lovforslag lovforslaget gennemfører anbefalingerne fra udvalget til evaluering af stormflods oversvømmelses

udvalg blev jo nedsat med henblik på at sikre robuste og fremtidsholdbare stormflods

af henholdsvis ordningerne og dem der har lidt skade med lovforslaget moderniseres og fremtidssikres stormflods oversvømmelses og stormfaldsordningerne i forhold til dækningsomfang organisering og finansiering

der finansieres af alle med en brandforsikringspolice lovforslaget lægger op til en ændring af reglerne for dækning af skader efter

sådan at erstatningen efter en skade på en ejendom kommer til at ligne den man kan få fra sit forsikringsselskab det bliver blandt andet muligt at få dækning for ødelagt løsøre i en kælder der er godkendt til beboelse lovforslaget giver også mulighed for dækning for lovliggørelse af installationer med videre efter en oversvømmelse og præciserer samtidig den eksisterende praksis på dette område der indføres desuden en mere tidssvarende selvrisikomodel som er afbalanceret mellem en rimelig selvrisiko og incitament til forebyggelse og for at sikre

fjernes selvrisikoen på skadesbegrænsningen endvidere sikrer vi med lovforslaget at der fremover er en mere ensartet behandling af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer ved at forsikringsselskaber nu får til opgave at behandle begge typer sager

imødekommer vi skovejerne ved at ordningen fremover vil være mere simpel og letforståelig for skovejerne fordi tilskudsmulighederne for gentilplantning bliver enklere der indføres også en mere enkel og entydig måde at erklære stormfald på af hensyn til at sikre at de ramte skovejere hurtigt vil vide om de er omfattet af ordningen lovforslaget indeholder endelig en hjemmel for kommunerne til sammen med forsikringsselskaberne og stormrådet

de såkaldte røde huse som gentagne gange har været udsat for oversvømmelser og ikke kan beskyttes gennem forebyggende foranstaltninger forslaget vil således give boligejeren mulighed for at komme til at bo et nyt sted der ikke er lige så udsat for oversvømmelsesrisiko men selvfølgelig kun hvis boligejeren samtykker samtidig undgås gentagne fremtidige udbetalinger af erstatning med de ord ser jeg frem til en god og konstruktiv drøftelse

derfor er det sådan at den der sidder her i stolen selvfølgelig vil lytte opmærksomt til debatten om forslaget idet det skal behandles i udvalget for forretningsordenen

referat af alt hvad der foregår her i huset så der er ikke nogen problemer med at få det samlet op forhandlingerne er åbnet og den første ordfører

har valgret til folketinget kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i folketinget hvorved andre personer der opfylder den samme betingelse kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag i lovforslaget bliver det betegnet borgerforslag lovforslaget er en del af udmøntningen af folketingsbeslutning af anden juni to tusind og seksten om muligheden for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i folketinget det havde dengang nummer b

hundrede og ni og tres med lovforslaget bemyndiges folketingets formand til efter

med næstformændene og efter forelæggelse for udvalget for forretningsordenen at fastsætte nærmere regler om ordningen for borgerforslag socialdemokratiet var ikke en del af det flertal der stemte for

i juni to tusind og seksten men vi respekterer naturligvis at når der er

medvirker vi også til den del af proceduren i præsidiet og her i salen men det får os ikke til at ændre den opfattelse at borgere der ønsker en dialog med et eller flere folketingsmedlemmer om et emne eller en sag der kan løses via lovgivning allerede i dag har gode muligheder for en sådan dialog

der findes faktisk eksempler på at der er én borger der gør opmærksom på noget som kan føre til ændret lovgivning

skal være let tilgængelige for alle også andre steder end på de sociale medier socialdemokratiet går ind for det repræsentative demokrati og styrker gerne den demokratiske deltagelse i samfundet herunder at mange engagerer sig i de politiske foreninger og andre repræsentative organer

sammenhængskraft i live at vælgerne også bakker op om det repræsentative demokrati så vi i tirsdags hvor

med stemmeret til kommunalbestyrelser og regionsråd valfartede til

og ikke kun for de borgere der magter at rejse en sag og indsamle

sagt være let som venstres ordfører herre søren gade sagde i 2016

også enige med kl der i deres høringssvar anfører at det repræsentative demokrati fortsat skal være det bærende element i det danske samfund og ikke udhules af det direkte demokrati

en hundrede og otte modellen med borgerforslag fra nytår skal afprøves er det vigtigt at der tages højde for de ønsker danske handicaporganisationer og ældre sagen anfører på vegne af deres målgrupper om tilgængelighed og alternative veje via den digitale løsning sluttelig vil jeg gentage at socialdemokratiet

borgerdrevne beslutningsforslag bliver behandlet i folketinget og vi noterer os at der er taget hånd om de elementer i beslutningsforslaget som kunne være grundlovsstridige så selv om vi principielt er imod forslaget fordi vi mener det er overflødigt i et stærkt repræsentativt demokrati som det danske

er så direkte som muligt og så mange som muligt kan få direkte indflydelse på mest muligt

være et lillebitte skridt i den rigtige

måske at få noget igennem på andres bekostning det er derfor jeg italesætter det folkevalgte demokrati også via de politiske partier som tager tager ansvaret for hele samfundet og ikke kun for enkelte sager men vi går med i nu at vi får det afprøvet og så må vi jo se hvad evalueringen giver men der er altså nogle

der har været et tab gennem de sidste mange år og derfor kan vi også godt diskutere hvem vi egentlig repræsenterer hvis det efterhånden næsten er mindretallet

for en anden direkte måde hvordan får vi så sikret at der er nogen der tager ansvaret for helheden og ikke kun for

jeg ser jo ikke den ordning som vi debatterer i dag som en erstatning jeg ser den netop som et redskab der måske kan være med til at styrke det repræsentative demokrati

tidligere specielt af politisk karakter så tænker ordføreren ikke at netop det her for det er jo ikke

direkte demokrati men netop et redskab for det repræsentative

vores grundlov bygger jo på det repræsentative demokrati jeg har ikke noget imod

gentager nu er at vi skal være så let tilgængelige

være i så stor kontakt med vores bagland at borgerne også kan komme til os og at vi kan rejse en sag på deres vegne uden at der skal være halvtredstusind underskrifter

det repræsentative demokrati og

eneste sted hvor man skulle

hvis der er noget forkert i vores lovgivning eller hvis der er en mangel i vores lovgivning er unødvendigt at der skal være en underskriftindsamling for at vi lytter til

henvise til præsidiet hvis der

skal sikre sikre at det ikke er i strid

det kræver også at der er folketingsmedlemmer

der så fastsættes regler som folketingets formand

i forbindelse med

det er for at der skal være mere åbenhed

borgerne nemmere kan komme

jeg ikke gå dybere ind i det ud over at sige at vi selvfølgelig har den aftale i præsidiet

i juni to tusind og seksten imod forslaget om mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet her i folketinget

som venstres ordfører

også på beslutningsforslaget venstres gruppeformand herre søren gade dengang fremførte selv om jeg godt forstår intentionen bag virker ideen om borgerdrevne forslag fortsat overflødig i et repræsentativt demokrati som det danske

i dag står ethvert folketingsmedlem frit for at tage et givent forslag op i folketinget og det gælder uanset om der har meldt sig medstillere på forslaget eller om der er indgivet støtteerklæringer fra titusind

eller om der blot er støtte fra en borger desuden er det jo sådan særlig i de her

vist ikke for meget sagt når jeg siger at det aldrig har været lettere at komme i direkte kontakt med et folketingsmedlem

det demokratiske system jeg tror på hvor vi politikere dagligt lytter når vi er ude i landet hvor vi lytter til de henvendelser vi

borgerne hvor vi går i dialog med borgerne

borger kan blive til konkret politik på christiansborg vi politikere skal lytte vi skal turde tage diskussionen vi skal blive ved med at rejse ud i landet og deltage i diskussionerne med borgerne og vi skal opmuntre danskerne til fortsat

og det er nogenlunde på niveau med sidste kommunalvalg

det er den slags demokrati venstre tror på altså det repræsentative demokrati hvor vi alle en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer er repræsentanter for de vælgere der har stemt på os og hvor vi løbende er i dialog med vores vælgere venstre respekterer selvfølgelig at der er et flertal i folketinget for at give mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i folketinget og vi noterer os at

grundlovsstridige så selv om vi i princippet er imod indholdet og helt principielt er imod fordi vi mener at

så støtter vi den praktiske udmøntning der opstiller retningslinjer for folketingsbeslutning af anden juni to tusind og seksten om mulighed for at få borgerdrevne forslag

og hvor stemmeprocenten er meget lav jeg ringede på og

om de havde tænkt sig at stemme nu her den 21

nogle ting mange vidste det faktisk ikke og mange sagde nej det har vi

hvordan så ud og så videre det er jo et stort problem når det er sådan

dem så at de skulle tage at gå hen og stemme og fortalte dem hvor afstemningsstedet var og

der ikke ville stemme det er et problem efter min mening det er også et problem at vi kun har halvfjerds procent af danskerne vil sige at næsten en tredjedel

tager aktivt del i den del af demokratiet de tager sikkert del i mange andre ting derfor er vi i enhedslisten tilhængere af så direkte demokrati som muligt at mennesker har direkte indflydelse på deres liv og tilværelse der hvor det overhovedet er muligt ved at de selv aktivt er med i beslutningsprocessen

beslutningsprocesser som de ikke kan være med i

vi siger at der laver vi det vi kalder repræsentativt demokrati

skubbet til bruxelles i løbet af de sidste mange mange år siden nitten to og halvfjerds

det er måske en lang forklaring for at sige at det her er et lille skridt i den rigtige retning vi er tilhængere af at vi tilnærmer os at så meget indflydelse på tingene i vores eget liv som muligt

ved at banke flest mulige huller i de relativt tykke mure der er på den her den her bygning sådan at folk både kan stikke en hånd ind og være med til at beslutte nogle ting men også kan råbe så højt at de kan råbe politikerne op det er problem at flere og flere synes at de ikke kan råbe politikerne op at der er en slags politikerlede det skal vi gøre noget ved både på den måde vi opfører os

det her lillebitte skridt kunne være en mulighed

at i hvert fald nogle hundrede tusinde hvert år prøver at se om ikke de kan fremme

og jeg tror ikke på at vi har nået det højeste stade som menneskeheden kan nå hverken i danmark eller skandinavien eller europa jeg tror sagtens der kan arbejdes meget meget mere systematisk med

vi har forstået at hvis vi gjorde det

med at få det her lille skridt vedtaget nemlig det

stille forslag om ændring af grundloven

en svaghed ved det her for der er givetvis mange ude i landet der synes det kunne være fedt at vi afskaffede kongehuset og fik en republik eller at vi for eksempel gjorde noget ved eu eller at vi gjorde nogle andre ting som kunne opfattes som værende i strid med grundloven det skridt det lille demokratiske skridt tillægget til det her kunne

op senere hvis vi nu får forsøgt os med det her og det viser sig at det faktisk er noget mennesker vil bruge og at det måske også en gang imellem viser sig at nogle af de forslag som halvtredstusind mennesker leverer ind på bordet vil blive til en praksisændring i vores danske politik det glæder jeg mig til at se og derfor synes jeg vi skal støtte det med alle de kræfter vi kan også hvis der er folk der ikke kan finde ud af at bruge systemet

også opfordre dem til at være aktive systematisk i partier og sociale bevægelser og så videre så kan vi få et mere levedygtigt demokrati

meget meget bedre og sjovere land at leve i

vi måske selv bidrager til politikerlede og til at ikke så mange

politiske organisationer det der så er mit partis holdning er at så bør vi gøre noget ved

tror herre christian juhl at

får flere til at melde sig ind i de

at blande sig mere det starter ofte med et enkelt spørgsmål det gjorde det også for mig selv da handlede det om apartheid i sydafrika

det vigtigste i hele verden var at slås for ordentlige

jeg at det jo var en slags politik

jeg venner der var politisk organiseret så på den måde tror jeg bestemt at det at man engagerer sig i et enkelt spørgsmål faktisk kan brede det ud sådan at

blande sig i mere brede politiske spørgsmål

kan blive bedre dér eller anderledes dér jeg ser for eksempel de nye partiers især alternativets fremvækst som et tegn på at man godt

få lyst til at blande sig og dermed organisere sig og dermed sige vi vil have en stemme vi vil også trykke på knappen engang imellem det tror jeg sagtens kan komme ud af enkeltspørgsmål

nogle aktiviteter som dem her men også af andre aktiviteter især hvis politikere

af begejstring og jeg er faktisk lige så glad i dag og det er ikke kun fordi

rigtig vigtigt forslag vi diskuterer i dag

det som vi vi diskuterer

vores repræsentative demokrati hvordan

skabe et helt nyt system

kan styrke

jeg første gang stødte på en lignende ordning var lige i starten da vi havde skabt

da mødte jeg nogle fra finland som fortalte om deres system open ministry

jo det som inspirerede os til at arbejde videre med den her løsning og det

der gjorde at jeg kunne stå rigtig glad sammen med med seks andre ordførere fra seks andre partier og præsentere et forslag

som enhedslistens ordfører var inde på

begynder at sætte skub i at vi spørger os selv hele tiden hvordan kan vi gøre tingene lidt bedre

også i vores repræsentative

men hvordan kan vi hele tiden finde på gode redskaber der styrker det

for vi oplever jo desværre en

mellem borgere og politikere det skal vi tage på os vi oplever også i danmark at der er en mindre kollektiv organisering specielt af den politiske karakter

jeg tror vi kan med det her er at vi kan tage et lille skridt og prøve noget af og

glad for at det her forslag har en solnedgangsklausul så vi kan tage

og sige fungerede det så hvad kan vi gøre bedre hvad skal vi forandre ved

fandt jeg faktisk ud af at det her med at inddrage

til alle retskafne patrioter om at indsende forslag

at vedligeholde landets velstand formindske udgifterne og formere indkomsterne og den blev faktisk fulgt der var flere borgere der reagerede ved at sende forslag ind

altid har prøvet noget af og det er det vi gør nu med det her forslag så jeg er stadig væk rasmus evigglad og slår ud med armene og siger hvor er det dejligt at stå her og

grund til at have lovgivning i danmark

står sammen om at gennemføre det

få afprøvet om det overhovedet kan lykkes for på en eller anden måde er det jo en slags forsøg

forsøg på at udbrede demokratiet og give nogle adgangsveje

så finder ud af at der måske er nemmere veje

og udøve indflydelse den vej man har enorm indflydelse på opstilling af kandidater

allerede forberedt en hjemmeside som gør

tror jeg der kan sikre at de forslag der eventuelt når igennem

jeg synes det er en spændende tanke

og går helhjertet ind i at få det gennemført så godt som muligt

hele grundlaget og de høringssvar der ligger tegner til at det kan lade sig gøre

flere borgere flere muligheder for at

deltage i vores demokrati og kvalificere vores demokratiske

den måde vi udvikler demokratiet på

hvor modellen har ført til en diskussion af et

forslag i det finske parlament så

før en folketingspolitiker fremsætter et beslutningsforslag måske for nogle

i nærheden af hvor de er stillet

repræsentativt demokrati og det er altså ingen her der ønsker at

vi er som folketingsmedlemmer bundet

vores egen overbevisning det er der ikke noget i det her forslag

der ændrer på

måske et forsøg på at se om vi kan kvalificere og ansvarliggøre den demokratiske deltagelse

og samtale for hvis man skal samle halvtredstusind

skal man altså have arbejdet noget med med argumenterne

hvordan det præcis vil virke men nu prøver vi det af det er glad for jeg tror også

tydeligt som alle andre ordførere der har arbejdet for det her

til at løse alle vores problemer

politikerleden kvit i danmark selvfølgelig ikke der skal vi altså sammen arbejde langt langt hårdere

kommunalvalg hvor rigtig mange mennesker har deltaget i den demokratiske samtale

den brede diskussion og opbakning og

synes virkelig det er et udtryk for at vi som folketing godt kan finde ud af at løfte

hver vores måde er enormt optaget af spørgsmålet om at få åbnet vores demokrati op

og alle mine kollegaer i den her sammenhæng

af den demokratiske proces men vi har et problem når medlemmerne tapløber ud af de politiske partier færre og færre ønsker at udleve deres engagement igennem en partiforening

vel det som demokratiet handler om nemlig inddragelse medleven og demokratisk dialog

men demokratiet er jo ud over sådan de almindelige valg

store spørgsmål for eksempel om eu

det viser sig ved de høje stemmeprocenter vi har og at vi i øvrigt bliver holdt godt og grundigt i ørerne af en kritisk og uafhængig presse

men nok så vigtigt har vi jo i danmark et væld af forskellige folkelige organisationer hvor danskerne finder sammen om de sager som de synes er vigtige lovprocessen her i folketinget er jo påvirket af fagbevægelsen af patientorganisationer og erhvervsorganisationer

som vi da meget ofte oplever nemt

et beslutningsforslag her i folketinget men med det lovforslag der ligger nu prøver vi så at gå en ny vej jeg tror helt ærligt ikke at det vil medføre den helt store omvæltning men lad os nu se fordomsfrit på nye ideer og lad os prøve om

det nye værktøj som forhåbentlig kan trække flere mennesker ind i den demokratiske proces

for det er jo det det hele handler om at inddrage

vores fælles samfund om at styrke dialogen

vi behandler i dag og det er alternativet hvis ikke alternativet havde

deres beslutningsforslag b en hundrede og ni og tres i sin tid havde vi aldrig stået her i dag og behandlet det her lovforslag så tillykke med det det er godt klaret det er godt kæmpet

vi var et af de syv partier som var med til

det var en spændende idé allerede da vi blev præsenteret for den første gang og

men æren er ikke vores det er derimod alternativets som fik

højere grad havde adgang til demokratiet og kunne blive inddraget i demokratiet

at opnå det samme det er ikke sådan generelt i mine første to år som folketingsmedlem at jeg har haft følelsen af at

og det tror jeg heller ikke vi kommer til at tænke op til jul når vi sidder her sent for at komme igennem lovprogrammet

få politikere til at fremsætte beslutningsforslag

før mig men hvis jeg skal være

i folketingssalen her og det er nogle af de rigtig svære spørgsmål

vi ser forskelligt på sagerne tag eksempelvis et beslutningsforslag om aktiv dødshjælp eller om omskæring af drengebørn

splitter partierne internt

fordi det er utrolig svære spørgsmål

alt efter om man er medlem af det konservative folkeparti eller det radikale venstre jeg tror at det vi gennemfører i dag kommer til at betyde at vi bliver tvunget til at forholde os til nogle rigtig svære spørgsmål

spørgsmål hvor vi som partier internt ser forskelligt på sagerne

i sin tid og det lovforslag vi behandler i dag

bliver tvunget til at forholde os til nogle rigtig svære

det glæder jeg mig til selv om jeg godt ved at det ikke bliver nemt så kommer vi jo til at skulle evaluere den her ordning og jeg håber inderligt at vi vil se at det er de svære

på bland selv slik og medvind på cykelstien og den slags

at demokratiet vil blive brugt til det så tusind

i sin tid tak til de partier som også vælger at bakke det op i salen i dag selv om man har set anderledes på det

vi er flere partier der kan gå sammen om at sige hvordan det er vi kan blive ved med at prøve med at komme med nogle af de små redskaber nogle af de små ting der kan gøre at vi måske bliver rykket lidt

jeg er helt enig med ordføreren i at det netop kan være nogle af de spørgsmål

se i eksempelvis finland det er nogle svære spørgsmål det er nogle principielle spørgsmål som vi jo nok ikke selv altid er så gode til fordi vi hele tiden prøver at finde gode kompromisser den anden del er også bare vigtig

vi ikke alle sammen altid sidder helt inden for

for det gode eksisterende vi har

grobund i den konservative ideologi vil

vi har også haft mange drøftelser om det men man kan sige

man skal forandre for at bevare og det vi gerne vil forandre har det noget med strukturelle rammer om vores demokrati

det vi gerne vil bevare er et levende demokrati hvor folk bliver engageret og giver deres mening til kende så jeg er helt enig i

at diskutere hvordan vi kan forandre for

også derfor jeg appellerer til at der så vil

på christiansborg kan vi bedst lide når vi er enige i partierne og når man kan sige vi går

det er noget jeg sætter pris på men jeg tror vi bliver nødt til i de her etiske sager at give plads til at vi kan se forskelligt på det for jeg tror der vil komme mange etiske sager vi i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

hvis ikke nogen gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

forhandlingen er åbnet og den første

give andre mennesker et godt liv og nogle gode oplevelser

faktisk godt kan lide at gøre en forskel for andre mennesker derfor må vi aldrig gøre det sværere at lave frivilligt arbejde men tværtimod hjælpe til at flere har lyst til at deltage som frivillige samtidig har vi et arbejdsmarked hvor vi skal værne om de arbejdspladser der er

arbejdsmarkedets parter sikre gode og gerne flere arbejdspladser kan de to ting så gå hånd i hånd

går på kompromis med de ting jeg nævnte før det mener

at lave forsøg på det område jeg mener også at vi har opnået det med

åbner op for at folk på dagpenge kan have ti timer om ugen som frivillig og efterlønnere kan arbejde femten timer om ugen uden at det bliver trukket i deres ydelse en forening kan også samarbejde med et privat firma hvis det drejer sig om donation eller støtte og ikke giver profit

kan nævne at foreningen ikke behøver at være en almennyttig forening men det skal være en nonprofitforening hvis bestyrelse ikke er lønnet det vil sige

sportsforening hvor man bruger pengene til foreningens formål og ikke til lønninger til bestyrelsen men oplægget fra regeringen i

også kæmpet hårdt for at få under forhandlingerne vi vil ikke være med til at give det fuldstændig fri i forhold til at kunne arbejde frivilligt når det drejer sig om drift og vedligeholdelse medmindre det er små foreninger hvor man normalt ikke har råd til den slags og hvor man er nødt til at gøre det for hvis vi åbner op for det

i forhold til drift og vedligeholdelse man skal ikke kunne arbejde frivilligt i private og kommunale virksomheder helt

det vil alt andet lige også fortrænge en del arbejdspladser og det var også en vigtig diskussion for os

om to år så vi netop sikrer os at frivilligt arbejde ikke fortrænger ordinære arbejdspladser eller holder folk længere tid på dagpenge

hvis det går i den gale retning og det er igen

den sikring vi har hvis der sker et eller andet her som vi ikke forventer og det er også supervigtigt at få med

sige at alt i alt er det en rigtig god aftale

giver en bedre mulighed for at være frivillig hvis man ikke er

sikrer også at jobfortrængningen ikke løber løbsk så de frivillige ikke skubber folk væk fra arbejdsmarkedet

ingen overhovedet kan have en interesse i og derfor støtter

var trådt ud af regeringen dengang men i hvert fald den tidligere regering der

indførte en forsøgsordning

kunne arbejde længere tid som frivillige

på dagpenge den udløb så her sidste år og

om at vi skulle forlænge den forsøgsordning og vi aftalte samtidig at vi så skulle lave en ny lovgivning der skulle træde i kraft her

aftale om at man kunne arbejde ti timer om ugen på dagpenge og

seniorjob og femten timer om ugen hvis man var på efterløn det der også lå i det som regeringen havde spillet ud med var at dem på fleksjob ledighedsydelse

er i fleksjob skulle kunne arbejde så mange timer og fortrænge

i forskellige organisationer men det korte af

normalt bliver udført af lønnede beskæftigede dem må man ikke fortrænge ved at sige at nu bruger

frivillige i stedet for så alle de steder hvor de

at hyre en virksomhed til det må

bare sige at nu erstatter vi det med frivillige det er noget af det vi skal holde øje med

de så kan lave noget frivilligt arbejde vi har også haft lidt svært ved at se

arbejde frivilligt og der er andre der arbejder frivilligt inden for området men de må ikke fordi de

deltage i det fællesskab som de frivillige er det kommer de til her i hvert fald ti timer om ugen må de

i organisationer men også af dem som gerne vil arbejde frivilligt er blevet godt modtaget så

kommer ind og fortrænger ordinært arbejde

jo sådan set det lovforslaget åbner op for

nu bliver der jo en grænse på op til ti timer for dagpengemodtagere hvor de kan udføre det der hedder frivilligt ulønnet arbejde og det defineres meget klart i lovforslaget

burde udbydes som ordinært lønarbejde og tilsvarende for efterlønsmodtagere

at udvide mulighederne for at disse grupper kan udføre frivilligt ulønnet arbejde uden at blive trukket i dagpengene og altså overtage job der ellers skulle aflønnes på sædvanlig overenskomstmæssig vis så egentlig burde ordføreren jo

normalt bruger som lønarbejde med frivilligt arbejde så ved vi

man så bruge frivillige til men det er

diskutere hvem der fortrænger mest arbejde om det er dem der er i job der arbejder frivilligt med alt muligt og ingen begrænsning er

er de få dagpengemodtagere der arbejder frivilligt med noget som normalt ikke ville blive lavet det er så det man kan diskutere men

at vi holder øje med om det eventuelt fortrænger

klar til at gribe ind hvis det er det det gør men der er ikke noget der

i den forsøgsordning der blev lavet under den regering som herre finn sørensen støttede dengang

en hel masse andre men nu stillede jeg det altså til ordføreren fordi ordføreren formulerede sig meget kategorisk ordføreren er modstander af at man fortrænger ordinære job og så siger jeg bare at det jo sådan set

lovforslaget åbner mulighed for og så er det bare det jeg gerne vil have ordføreren til at forholde sig til

holde øje med at det ikke fortrænger arbejde det er jo ikke det der er hensigten med det og det er ikke det det må blive

blive modregnet i dagpengene som herre finn sørensen nok støttede under den tidligere regering

også være klar til at gribe ind og og se på lovgivningen det er det er

tværtimod at hvis de arbejder frivilligt så har de ikke været væk fra arbejdsmarkedet

på dagpenge inden de kom i arbejde og det er en ekstra udgift til staten

er klar til at tage et job og derfor er jeg ikke overbevist om at det kommer til at koste

arbejdsmarkedspolitiske hensyn og jeg synes vi har fundet en fornuftig ramme det skal være muligt for alle at hjælpe til også selv om man er på dagpenge eller efterløn frivilligt arbejde er på mange måder grundpillen i danmarks foreningsliv det skal vi værne om og passe på og vi skal give gode betingelser for at hjælpe samfundets hjul med at køre rundt

regler om fradrag på dagpenge og efterlønsområdet skal ikke stå i vejen for at ledige og personer der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet har mulighed for at bidrage positivt til samfundet reglerne skal afspejle en balance i forhold

på udmærket vis blevet skitseret af den tidligere taler men for venstre har det været afgørende at lande på den grænse der understøtter at folk på dagpenge stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet

samtidig har det været vigtigt at finde en balance mellem hensynet til frivillig og lønnet arbejdskraft frivilligt arbejde har stor værdi samfundet det gælder både for dem der hjælper andre men

også for dem der bliver hjulpet omvendt skal vi også tage hensyn til at frivilligt arbejde ikke fortrænger lønnet arbejdskraft lovforslaget sikrer dermed at der både er plads til lønnet og frivilligt arbejde danmark har

er der ingen begrænsninger for hvor meget frivillig indsats dagpengeforsikrede og efterlønsmodtagere

må deltage i bortset fra at de skal stå til rådighed for ordinært arbejde de kan deltage i alle de frivillige aktiviteter de vil hele døgnet de kan være besøgsvenner de kan samle ind til nødhjælpsorganisationer ekspedere i genbrugsbutikker deltage i idrætsaktiviteter herunder som trænere og mange andre frivillige aktiviteter som hundredtusindvis af borgere i dette land deltager i hver eneste dag

frivillige indsats skal vi sige en kæmpe tak for det er et stærkt og positivt bidrag til samfundet og der er ingen her i salen der ønsker at sætte begrænsninger for det

begrundelsen for det her lovforslag at formålet er at sikre at der ikke lægges hindringer i vejen for at dagpenge og efterlønsmodtagere kan bidrage positivt til samfundet det var også den formulering som herre hans

men det er der ingen hindringer for som reglerne er i dag lovforslaget handler om noget helt helt andet det handler om i hvilket omfang dagpenge efterløns ledigheds og fleksydelsesmodtagere må udføre det der hedder frivilligt ulønnet arbejde i frivillige foreninger og frivilligt ulønnet arbejde er altså ifølge lovgivningen og det fremgår også af lovforslaget

noget andet end frivillig aktivitet eller frivillig indsats frivilligt ulønnet arbejde defineres ganske klart som arbejde der ellers burde udbydes som ordinært lønarbejde så lovforslaget handler altså i virkeligheden om i hvilket omfang disse ydelsesmodtagere må udføre ordinære job der burde aflønnes på almindelige overenskomstmæssige vilkår uden at blive modregnet i deres dagpenge der har i mange år været en grænse på fire timer den foreslås nu hævet til ti timer for dagpengemodtagere og femten timer for efterlønsmodtagere

foreslås helt fjernet når vi taler om folk på fleksydelse og ledighedsydelse i enhedslisten kan vi ikke finde nogen saglige begrundelser for at hæve grænserne som foreslået frivilligt ulønnet arbejde er som sagt arbejde der burde udbydes som almindeligt lønarbejde og aflønnes efter sædvanlig løn men dagpenge og efterlønsmodtagere skal ikke arbejde gratis og det er jo altså det de gør hvis de udfører den slags job for deres dagpenge eller

efterløn eller fleksydelse eller ledighedsydelse

fortrængning af ordinære job og til den enkelte

ydelsesmodtager må vi jo bare sige det er en rigtig dårlig idé for det betyder jo at du tager et ordinært job fra dig selv der har i mange år været en grundlæggende enighed om at dagpengesystemet ikke skal bruges til at fortrænge ordinære job og

her fra talerstolen men så synes jeg bare vi skal holde fast i det og bevare

den grundlæggende regel nemlig de fire timer jeg vil ikke afvise at enhedslisten vil kunne overbevises om at der skal lempes lidt på de her regler tiderne skifter ja lad os kigge på det men det vil jo kræve at der nogle kvalificerede undersøgelser af de forsøg der allerede har været sat i gang og at der blev indført nogle klare værnsregler så

begrænser faren for fortrængning af ordinære job mest muligt men det er der ikke skyggen af i det her lovforslag det eneste der er

som selv ministeren erkender ikke kan bruges til noget som helst af hverken den

den her diskussion vi er heller ikke trygge ved den nye definition af frivillig forening hvor man fjerner kravet om at foreningen skal tjene et almennyttigt formål og nu åbner op for at den kan samarbejde med privatøkonomiske interesser

konsekvenserne af den nye definition af en frivillig forening

bestyrelsen i den frivillige forening

mellem frivillig indsats

spørgsmål som er helt centrale for at forstå lovforslaget i stedet vil han udstyre sig selv med bemyndigelser til langs ad vejen at definere og fortolke lovens rækkevidde og det oser jo langt væk af at ministeren og aftalepartierne har rodet sig ud i noget de ikke selv kender rækkevidden af det

er at man vil skære yderligere i jobrotationspuljen så enhedslisten kan ikke støtte det her lovforslag

arbejde i overensstemmelse med det der hedder aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde det aftalen indeholder er at man kan udføre frivilligt arbejde uden at der trækkes i ydelsen en person på dagpenge må med aftalen arbejde fire og fyrre timer om måneden uden modregning mens en person på efterløn må arbejde fem og tres timer frivilligt uden modregning folk på ledigheds og fleksydelse kan arbejde ubegrænset

sætter meget stor pris på det frivillige arbejde der bliver udført i danmark

er rigtig godt at de grupper som nyder godt af ordningen her kan deltage i det frivillige arbejde og derfor

både for samfundet og for den enkelte

udfører det frivillige arbejde men også for de mange børn i lektiecafeer og sportsklubber rundtomkring de ældre der er besøgsven og en flygtning der har en mentor børn der bliver taget på en gåtur af en bedstemor derfor skal alle der har lyst også have muligheden for at lave forskellige former for frivilligt arbejde også man er på nogle af de indkomster vi taler om her

udføre meningsfulde aktiviteter både for at skabe værdi i andres liv

at man skaber værdi i sit eget liv men også for at lære færdigheder og kompetencer som er efterspurgt på arbejdsmarkedet

det lettere at komme ind på en uddannelse derfor ville vi i alternativet

i deres overførselsindkomst vi ville selvfølgelig ikke have været ubøjelige

ud til bens i de forhandlinger det er ikke vores stil

have fremført gode argumenter for at give de her mennesker endnu større mulighed for at deltage i frivilligt arbejde

haft held til at sætte et lille aftryk på den her aftale ved at sikre at dem det handler om får større mulighed for at lave lidt mere frivilligt arbejde hvis de har lyst vi ville kort sagt

jeg vil sige at det troede

med til de første par møder før sommeren hvor alternativet bidrog til at skabe overblik over de mange detaljer og diskutere de mange detaljer der skal tænkes igennem

være med i forhandlingerne pludselig kommer der en periode med radiotavshed

jeg godt vil spørge hvad var det lige der skete der

altså hvorfor smider man alternativet ud af den her aftale

efter at ministeren

fagligt kompetente og konstruktive i forhandlingerne

andre partier ud i mørket uden at der har været tale om uenigheder ideologiske konflikter eller nogen som helst

signal man sender til demokratiet når man uden mening ekskluderer

at være med i aftaler som de måske kan bidrage til

er tyve grupper i det her land der i øjeblikket prøver at forberede partier prøver at komme

systemet er fuldstændig størknet

kommer til at stå her hvor jeg står med hensyn til

ser vi faktisk som udgangspunkt positivt på det

det er ikke blevet så godt som som det var i forsøgsperioden men det er blevet bedre end det var før forsøget

det er egentlig de små skridts politik og det støtter vi tit i alternativet for

lille smule videre og skabe lidt værdi

sted hvor der står derudover udvides bemyndigelsen til beskæftigelsesministeren således at ministeren kan fastsætte nærmere regler om hvilken betydning frivilligt ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge efterløn og fleksydelse

altså er i overhovedet færdig med det her

det her er jo for mig at se så lang en elastik at det er rimelig umuligt at forudsige hvad det endelige resultat af den her lov overhovedet kommer til at blive så derfor vil jeg gerne spørge hvad er det jeg har prøvet

også skal kunne arbejde frivilligt deltage i det frivillige danmark

det er rigtig fint det giver mening

kan være frivillige så længe de også står til rådighed for arbejdsmarkedet

i radikale venstre at det at

på alle mulige måder stiller os alle sammen bedre derfor kan jeg til ordføreren fra alternativet oplyse at vi

til nogen beroligelse i al fald er

med at gøre helt grundlæggende

at gå på arbejde en meget meget stor del af de mange mange mange tusinde danskere

dansk flygtningehjælp som de lige har lagt op på

mennesker familier særlig mænd lige nu som kan

frivillighed er noget af

det kan noget helt andet end

det kan noget helt helt andet end det

socialrådgiverne og alle de andre gode folk

at vi mødes ansigt til ansigt og

er lige med hinanden

er fuld opbakning herfra vi var gerne gået længere men er glade for at vi

mere samfund og mindre stat

når man modtager overførselsindkomst

skal man ikke være henvist til sofaen hvis man gennem frivilligt arbejde

tidligere debatter har sf samtidig givet udtryk for bekymring for at det frivillige arbejde vil fortrænge almindelige lønarbejdere fra deres

at det frivillige arbejde bliver hegnet ind så der er tryghed på de arbejdspladser hvor det frivillige arbejde bliver udført så langt så godt men vi er også med det her lovforslag i tvivl om hvorvidt den afgrænsning er

i det her lovforslag de ti million

forligskredsen har fundet bliver taget direkte fra det mulighed for at udbrede jobrotation det synes sf er en rigtig dårlig idé

være sådan at man kunne lave så meget frivilligt

på overførselsindkomst men der er selvfølgelig den udfordring

laver frivilligt arbejde finansieret af overførselsindkomsten som en slags løn

glade for at vi får en bedre afgrænsning af hvordan vi

frivilligt arbejde og andre typer arbejde som man har lov til at

med god ret går op i hele det her spørgsmål og der har jo også været rigtig meget politisk opmærksomhed om den her sag både under tidligere beskæftigelsesministre men også i den tid hvor jeg har haft fornøjelsen af at være beskæftigelsesminister lovforslaget er jo en del af udmøntningen af aftalen fra august måned om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde

jeg er også glad for at en bred kreds af partier er blevet enige om at reglerne ikke skal være til hinder for at ledige personer der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet nu får bedre mulighed for at bidrage positivt til

samfundet med lovforslaget skabes bemyndigelse til at fastsætte regler om hvilken betydning frivilligt ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge efterløn og fleksydelse og de nærmere regler vil blive fastsat i bekendtgørelser og vejledninger i overensstemmelse med lovforslagets

herre finn sørensen slår sin meget stålsatte klo i lovforslaget og siger kan man dog behandle dette lovforslag uden at kende rækkevidden af de bekendtgørelser

ikke timer men dage

den udvalgsbehandling der finder sted det er tæt på disruption at man samtidig med lovforslaget så også giver mulighed for at kigge ned i den hovedmotor som man jo godt kan bekymre

som herre finn sørensen måtte være bange for kan vi jo så tage en politisk

læst bemærkningerne men han glemte måske bare at

den gennemførte evaluering af forsøgsordningen peger på at dagpengemodtagere der udfører frivilligt ulønnet arbejde vil være ledige i længere tid end dagpengemodtagere der ikke udfører frivilligt arbejde resultaterne af evalueringen er usikre det vurderes dog at

for frivilligt arbejde kan indebære at en del af den tid

det baserer sig på den såkaldte deloitteundersøgelse som hverken siger det ene eller det

kan sige at der er en jobfortrængning for det har

til alternativet som må jeg forstå synes det er et godt lovforslag men som kritiserer ministeren

jeg skal ikke lægge skjul på at den proces da kunne have været bedre

afhang også af den finansieringsmodel

alternativet så ikke var en del af men jeg har jo

at blive bedre til at række poten ud til alternativet og derfor er alternativet

i nogle aftaler vi har lavet efter august måned blandt andet

alternativet føler at de ikke om jeg så må sige fik mulighed for at fuldbyrde et ellers godt

man havde så store problemer med at finde de ti million

om det så har en økonomisk konsekvens men af forsigtighedsmæssige årsager er de ti million kroner så sat af

have været mere ambitiøs og have fundet pengene et andet sted altså friske penge som ikke er forligsbelagte jo det kunne ministeren nok godt hvis det havde været en dygtigere minister det må man jo så håbe at ministeren

at gøre os alle sammen klogere med hensyn til hvad

hvad betyder de begreber man bruger nemlig frivilligt ulønnet arbejde på den ene side og

er konsekvenserne af at man ændrer på definitionen af en frivillig forening det er da glimrende men hvis det er sådan at ministeren faktisk sidder inde med svarene på de spørgsmål som jo bliver stillet af en lang række aktører både dem der synes at det er et smaddergodt forslag og dem der er

synes jeg da at de skal indskrives i lovforslaget

det er jo begrebsmæssige definitioner så jeg forstår ikke rigtig hvorfor ministeren ikke sørger

i lovforslaget er soleklart også i forhold til hvad der har været gældende før det er jo fordi vi gerne vil give

rettigheder og et større timetal men også om man så må sige en bedre definition end

de centrale punkter og jeg fald talt tre op som jeg også har nævnt fra talerstolen

at definere det er ikke noget folketinget skal definere det synes jeg er en betænkelig måde at arbejde med

på mange måder og det var derfor jeg nævnte

her meget præcise

vil blive foldet mere ud i en vejledning

genstand for en politisk debat men alt kan jo ikke nødvendigvis fremgå af et lovforslag det tror

finn sørensen ved men det bliver der rig lejlighed til herre finn sørensen og jeg ved også at herre finn sørensen vil stille spørgsmål og dem vil jeg

i dag i en rivende udvikling og forandring hvor man ikke kun har ét job men hvor mange har specielle atypiske job og nogle har endda en virksomhed ved siden af deres normale lønmodtagerjob

et arbejdsmarked i udvikling men som med det gamle system igen og igen er

der flere der også har sagt til mig at de enten ikke søgte disse job eller slet ikke turde starte en virksomhed op og det er jo et eller andet sted galt det gjorde at dagpengekommissionen som vi alle

har hørt om ønskede at ændre systemet over for atypiske lønmodtagere og selvstændige

havde ikke tid til at kigge på det fordi de i forvejen havde meget at se til i forhold til hele dagpengesystemet derfor besluttede forligsparterne bag dagpengereformen hvor

at nedsætte en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter

arbejdsgruppen er blevet færdig og har afleveret et resultat de var fuldstændig enige om det resultat har vi stort set fulgt med det her forslag jeg vil godt herfra rose arbejdsmarkedets parter og gruppen for et rigtig rigtig godt forslag vi får nu et system hvor det bliver meget mere enkelt for lønmodtageren og den selvstændige at få dagpenge det bliver nemmere at have et atypisk job og det bliver nemmere at være selvstændig i forhold til dagpengesystemet vi får et system der er nemmere at forstå hvor man kan indordne arbejdsmarkedet og hvor det også er nemmere at ophøre som virksomhed vi får et meget tryggere dagpengesystem for den enkelte og et godt løft i den danske flexicuritymodel det er til gengæld også et meget teknisk område hvor det er vigtigt

har kaldt ministeren i samråd flere gange ministeren sidder og nikker bekræftende men det skal vi også for især er vi interesseret i

også godt at vi i forligskredsen skal mødes et par gange om året her i implementeringsfasen

en og tyve lave en evaluering af aftalen

at nogle selvstændige som i dag kan optjene dagpengeret

altså et sikkerhedsnet for hvor lav ens dagpengesats kan blive nemlig to og firs

bliver afskaffet samtidig med at man laver nye beregningsregler derfor

vil vi på det her område opleve det samme som

at nogle medlemmer mister tusindvis af kroner i dagpenge

er bare for at nævne to for tiden løber og der er et par stykker mere jeg vil gerne spørge ordføreren

at der kommer flere ind i dagpengesystemet

det er jo sådan at det bliver de ledige selv der kommer til at

forbedringer der er i lovforslaget

andre grupper i samfundet for eksempel de ti procent rigeste der

fået mange mange flere penge til rådighed igennem de seneste år

herre finn sørensen læs dog lovforslaget og se at når det her koster penge

sammen siger at det her er det rigtige når vi snakker med

kan jeg kun være tilfreds og jeg deler altså ikke den negative

bruge det i dagpengesystemet til at beregne deres dagpenge

trehundredetusind der er selvstændige og

det her system jeg er bare nødt til sige det og

ikke ret mange der er imod det her de fleste roser det og glæder sig over det og

atypiske ansættelser det var det udestående der var dengang vi lavede det store

dem med atypiske ansættelser selvstændige kombinationsmuligheder for

lønindkomster og det er det man opnår her

problemer med at få godkendt deres beregninger

også derfor vi har aftalt at vi skal mødes to gange

for at se hvordan det nu går med det

blevet rigtig godt modtaget af dem der har de her atypiske ansættelser dem der har vikarjob dem der har

løser mange af de problemer der

det at man kan bruge dagpengesystemet hvis man ophører med en virksomhed man behøver

bibeholde en virksomhed og så arbejde sig op til at

har man så tredive uger til hvor man kan få supplerende dagpenge det betyder også

kommer over et vist beløb

iværksætter til at få startet op og

haft det problem at mange selvstændige hvis det gik dårligt eller

skullet afhænde det hele og det er

rigtig god ting det er i hvert fald et forslag der er blevet

ud over herinde i folketingssalen

vi får flere og flere atypiske ansættelser at vi får flere og flere der

så er vi også nødt til at tage det alvorligt og se på hvordan

deres problem derfor er det netop at der med det her lovforslag

dagpengesystemet til at sikre deres

sikre at de ikke bliver klemt

rigtig mange timer om dagen det kan være som selvstændig kombineret med

er sådan at de de kommer i knibe og ikke lige har noget

kan være i dagpengesystemet det synes jeg at vi opnår med

af at det var dem der fik afkortet dagpengeperioden fra fire til to år og fordoblet kravet til genoptjening af dagpengeret så det

kommer ikke så meget bag på mig at dansk folkeparti støtter et lovforslag hvor der er nogle yderligere forringelser for de ledige

nogle forbedringer og det skal jeg nok erkende og forholde mig til senere men jeg vil alligevel spørge hvorfor er det nødvendigt jeg vil gerne konfrontere ordføreren med to yderligere forringelser ud over dem jeg nævnte før den ene er at man ikke længere har mulighed for at ophøre midlertidigt med selvstændig virksomhed og det kan jo medføre at en virksomhed bliver tvunget til at lukke helt hvis virksomheden bliver udsat for nogle ekstraordinære begivenheder som man ikke selv er herre over det

skæres ned fra otte og halvfjerds uger til tredive uger hvorfor er det nødvendigt at gennemføre sådan

ud og afhænde sin virksomhed hvis man lukker ned og

i forligskredsen

om vi kan finde en løsning på det det vil jeg ikke udelukke jeg kan så heller ikke stå og love her at

samtidig med at man ligesom bryster sig af at nu har man fundet en rigtig god løsning for de selvstændige det har man i hvert fald ikke på det der punkt

den måde de skal beregnes på

kan medføre at en times arbejde kan

jeg har ikke det nøjagtige tal for hvor mange der kan få gavn af det her og komme ind i

at man må arbejde ved siden

slut og at der kan være et overgangsproblem

også være i fremtiden derfor glæder det mig at vi behandler det her lovforslag i dag jeg tror vi alle er enige om at vi skal ruste os til fremtidens arbejdsmarked vi skal sikre at vi har de rette kompetencer men vi skal også sikre tryghed og sikkerhed for lønmodtagere for selvstændige og for dem der sidder på begge stole ingen skal fanges midtimellem lovforslaget bygger som bekendt på anbefalinger fra arbejdsgruppen selvstændige i dagpengesystemet de har ydet

stykke arbejde som betyder at vi nu kan tage et stort skridt mod at ruste os til fremtidens arbejdsmarked det er et nødvendigt skridt for allerede i dag veksler mange mellem flere jobtyper for eksempel som lønmodtagere og selvstændige og det er dagpengesystemet ikke rustet godt nok til at håndtere i dag derfor må vi nødvendigvis justere vores dagpengesystem så det favner fremtidens beskæftigelsesformer

det nemt fleksibelt og trygt at kaste sig ud i selvstændige eventyr ved siden af sit arbejde det skal et ufleksibelt system med firkantede regler ikke spænde ben for det ændrer vi på med det her lovforslag i dag vi skaber et mere moderne og fleksibelt dagpengesystem der fokuserer på aktivitet i stedet for at forsøge at tvinge mennesker ned i én kasse som enten lønmodtager eller selvstændig lovforslaget giver større gennemsigtighed og tryghed for alle uanset beskæftigelsesform

de muligheder der ligger i den teknologiske udvikling

fleksibilitet og tryghed nøgleordene

det her lovforslag mener venstre at vi tager et stort skridt

nødvendigt skridt mod fremtidens arbejdsmarked

de forringelser der også ligger i det det er lidt ærgerligt at man er nødt til at spørge ind til det for at få det frem i lyset

mere nuanceret og først nævne de faktiske forbedringer der er i det for det første at det ikke skal tælle med i forbruget af supplerende dagpenge hvis man er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig

for tagdækkere og andre bygningsarbejdere der kan beholde deres arbejde og for deres arbejdsgivere der kan blive ved med at få arbejdskraft for det andet er at honorarlønnede og freelancere får lettere ved at optjene dagpengeret og få beregnet en rimelig dagpengesats fordi man nu både kan medtage lønindtægt og indtægt for selvstændig virksomhed til beregning og til optjening af dagpengeret det gør det også lettere for honorarlønnede og freelancere at en indtægt bliver betragtet som en lønindtægt i forhold til dagpengereglerne når den bliver beskattet som lønindtægt for det tredje en lettelse at der ikke længere er et krav om at selvstændig bibeskæftigelse

for det fjerde er der jo lempeligere regler for medarbejdende ægtefæller hvis man bliver ansat på almindelige lønvilkår med en lønaftale

kan man nu uden risiko ansættes i sin ægtefælles virksomhed og man kan ophøre i virksomheden hvis man bliver afskediget eller har en gyldig grund og man kan modtage dagpenge uden at det har konsekvenser for ægtefællens virksomhed

glimrende forbedringer som mange selvstændige og freelancere vil være rigtig glade for men så er der jo bagsiden af medaljen for det første de nye optjeningsregler der vil medføre at nogle selvstændige der i dag kan optjene dagpengeret ikke vil kunne det fremover for efter forslaget skal man nu opfylde et krav om en indtægt på mindst tohundrede

hvis man ikke kan det er der ingen dagpengeret efter de nuværende regler har man ret til dagpenge når man inden for de seneste tre år har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og med væsentligt omfang forstås at beskæftigelsen kan sidestilles med lønarbejde

tredive timer om ugen

kan man ikke få dagpenge hvis man ikke samtidig har den nævnte indtægt

som i dag sikrer de selvstændige en sats på to og firs

sikkerhedsnet men det sker altså samtidig med at de nye beregningsregler

føre til en meget lav dagpengesats i lighed med hvad der er sket for lønmodtagerne så de nye optjeningsregler sammen med de nye beregningsregler

kan medføre markante forringelser for en del selvstændige hvad angår lønmodtagerne

og dem diskuterer vi på et samråd den sjette december men det er værd at bemærke at de konsekvenser

selvstændig virksomhed og det kan medføre at nogle virksomheder bliver tvunget til at lukke helt

stramningen af hvor længe man kan få supplerende dagpenge

de nuværende otte og halvfjerds uger til tredive uger det er helt uacceptable forringelser der betyder at de selvstændige og de lønmodtagere der berøres af lovforslaget

at betale de forbedringer på nær en merudgift på syv

som man henter i den besparelse der opstod da man ændrede tidspunktet for skift af dagpengesats til de unge under fem og tyve år og man begrænsede phd studerendes ret til dagpenge jeg savner stadig væk et svar på hvorfor det er nødvendigt at gennemføre sådanne forringelser bare i gåseøjne fordi man også vil indføre nogle forbedringer det kan jo kun være fordi man rent politisk mener at det er sådan det skal være det overrasker mig ikke at den borgerlige fløj ser sådan på det men det er jo rigtig ærgerligt at socialdemokratiet støtter det synspunkt jeg synes også det er tankevækkende at der kan skabes flertal for sådan et forslag når man ser på hvordan der gennem de sidste mange år gang på gang er bevilget skattesænkninger til den rigeste del af befolkningen hvilket har medført en voldsom eksplosion i uligheden i det her land det hænger simpelt hen bare ikke sammen så med de ord kan enhedslisten ikke støtte

og fyrre hvis finn sørensen ikke er nået så langt

der rent faktisk kommer på dagpenge tre hundrede og femten

personer ekstra der kan komme på dagpenge mere ligeglad med at man bruger ekstra og så åbenbart er fuldstændig ligeglad med at det

præcist og nuanceret end herre leif lahn jensen

i modsætning til herre leif lahn jensen

har jeg en opfattelse af at når jeg står her i salen og på et eller andet tidspunkt når vi er færdige med behandlingen skal trykke på den røde eller den grønne knap så skal jeg bruge mit eget hoved til at tænke med og ikke deponere min beslutningskraft hos mennesker der sidder uden for folketinget

det at være selvstændig og det er en konsekvens af aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

der er gode historiske grunde til at dagpengesystemet har været bygget op om en lønmodtagerlogik kan man sige hvor der ligger en kontrakt eller en aftale som helt klart definerer om en person er på fuldtid eller deltid

der må jeg bare som en person der selv har været selvstændig og freelancer gennem

til for eksempel iværksættere som jo både kan komme i den situation at de arbejder meget og har en lille indtjening men heldigvis også kan komme i den situation at de tidsmæssigt måske ikke

nu bliver foreslået er altså nogle der håndterer den her udfordring som er ganske betydelig på et moderne arbejdsmarked man finder en løsning for erhvervsdrivende der også har en lønindkomst og så får man oven i købet også taget mængden af skøn der er i systemet ud af det så det er

s v og df med støtte fra r vi synes den manglende ambitioner efter vores mening gav den en nettomæssig forringelse af dagpengemodtagernes situation helt så galt synes vi ikke det er med den her delaftale

de selvstændige og de atypisk beskæftigede der er bestemt positive ting det bliver muligt for selvstændige og atypisk ansatte at genoptjene retten til dagpenge langt hurtigere samtidig kommer

tælle med til optjening af dagpengeret i dagpengesystemet når indtægten betragtes som

der betales am bidrag og indtægten ikke indgår i en virksomhed

og endelig er man kun selvstændig i dagpengesystemet hvis man beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed

vi ringer jo også til gode venner og hører

til artisterne og de var glade for

var faktisk rigtig glade ikke fuldstændig jublende men de

del gode reaktioner på den

vi har også masser af respekt for at det her er trepartsforhandlinger der er dog også torne i forslaget og

blevet ret udførligt beskrevet af ordførere før mig og

en af de ting vi synes er en stor torn er den halverede omregningssats det fører nemlig til en lavere dagpengesats i forbindelse med løbende genoptjening forsikrede artister risikerer for

at få mindre i dagpenge end i dag

derfor vil vi gerne nævne et forbedringsforslag som artisterne som har mange af de her atypisk ansatte har foreslået nemlig at man indfører en højere omregningssats så de omtalte lønmodtagere

på en højere dagpengesats efter genoptjening af dagpenge vi synes artisternes model hvor de foreslår

fin sats vi håber på at regeringen vil kigge på den her forbedringsmulighed af det her lovforslag

en implementering en udmøntning af

blive taget alvorligt det har vi ønsket meget meget længe og derfor er det

selvstændige og lønmodtagere endelig nu i højere grad sidestilles også i dagpengesystemet det bliver mere fleksibelt og bedre indrettet

det er allerede sådan at der er masser

som har sammensatte jobformer og der har

selvstændige og iværksættere de skal selvfølgelig have

det her lovforslag

omfattende digitalisering

med som forhåbentlig også vil give en større gennemsigtighed af de regler der ellers

har været svære at have med at gøre

jeg vil ikke redegøre yderligere det er der andre der har gjort men

iværksættere og blandede arbejdsformer

omkring ansættelser flytter sig i de her år hvor flere og flere ansættes i vikarjob deltidsjob og blander deres arbejdsliv mellem selvstændig virksomhed og

aflønnet med vederlag af forskellig slags det atypiske er gået hen

ikke helt så atypisk mere og det skal vi

faglige organisationer har fundet ud af løsninger der moderniserer dagpengesystemet og på den måde holder hånden under de her mange mennesker der arbejder i anderledes atypiske jobs end det var det almindelige førhen det er for den gruppe mennesker der ikke sådan bare lige arbejdsmæssigt og aflønningsmæssigt kan puttes ned i en bestemt firkantet kasse der er dog også enkelte spørgsmål omkring udmøntningen af loven som

må forfølges under udvalgsarbejdet men som udgangspunkt kan sf støtte

jeg synes det er udmærket at der kommer lidt bedre forhold for folk der

jeg har selv været selvstændig er det faktisk stadig væk

det er udsigten til at optjene dagpenge som driver ret mange selvstændige så jeg ved ikke om vi sådan får styrket iværksætterkulturen og får

selvstændige ud af det her men vi får lidt mere rimelighed kan man sige i og med at de folk som som er selvstændige jo også

have samme rettigheder som andre mennesker

ofte og arbejder længe uden rigtig at tjene noget

optjener dagpenge baseret på indkomst

ikke at vi sådan har har løst alle

komme med forslag og så må vi jo støtte det som et skridt

jeg er glad for at vi fra

også de partiers side som har lavet aftalen nemlig aftalepartierne tager hånd om de udfordringer der i mange år har eksisteret i forhold til adgangen til

det er primært freelancere honorarmodtagere med flere

nogen tvivl om at det arbejdsmarked som kommer til at møde os i fremtiden vil byde på mange nye skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer derfor er det også rettidig omhu allerede nu at begynde at lave lovgivning der tager højde for et arbejdsmarked der

og det er udgangspunktet for den aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

en bred kreds af partier jo står bag med vedtagelsen af lovforslaget vil dagpengereglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede fremover blive harmoniseret med reglerne for almindelige lønmodtagere som

er fremgået af debatten dermed får alle uanset beskæftigelsesform et bedre sikkerhedsnet og en større tryghed hvis de mister deres indkomst lovforslaget betyder at al beskæftigelse al beskæftigelse vil kunne tælle med ved opgørelse af retten til dagpenge og ved beregning af dagpengesatsen lovforslaget betyder

en person som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerbeskæftigelse vil kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret samtidig fortsætter vi også intentionerne om at dagpengesystemet i højere grad bygger på objektive registerbaserede og dermed også digitale løsninger som skaber en større gennemskuelighed for

kategorisering af aktiviteter mellem dagpenge og skattesystemet eller med andre ord dagpengesystemet vil fremover i større udstrækning læne sig op ad skattesystemets begreber og regelsæt også noget som jeg synes er både sund fornuft men bestemt også en hjælp for

har i deres høringssvar til lovforslaget anbefalet at det aftalte tidspunkt for de nye reglers ikrafttræden bliver udskudt

tusind og atten til første oktober to

ellers aftalte ikrafttrædelsestidspunkt

de her ord vil jeg endnu en gang sige tak for

både nogle konstruktive politiske forhandlinger fra de mange partier der står faddere til til den model der nu er lavet men også for det grundige arbejde som førte frem til at det nu kan lade sig gøre at lave en ny lovgivning som tager højde for nogle af de udfordringer som vi i højere grad kommer til at møde på fremtidens

for eksempel på de fire punkter

godt spørge lidt mere konkret ind til et punkt som herre torsten gejl også havde fat i nemlig faren for at man med de nye regler får en meget lav dagpengesats herre torsten gejl henviste til et forslag der ligger i høringssvaret fra dansk artist forbund om en anden omregningssats det var en måde at gøre det på et andet spørgsmål er

op til her medfører at

med et medlem der har været ude for at miste fem tusind

altså gå fem tusind kroner ned om måneden i dagpenge på grund af de her beregningsregler mener ministeren virkelig det er rimeligt og er ministeren åben for at vi starter på at forbedre de ting

tror jeg den sjette december og som herre finn sørensen allerede nu annoncerer til den bredere offentlighed der kan vi jo tage den diskussion

jeg synes jo det lovforslag der er fremlagt her er en klar forbedring i forhold til hvordan reglerne har været hidtil

ser at der er friske penge om man så må sige der bliver tilført

nogle bedre regler så jeg synes man skal glæde sig over at det her er et klart fremskridt men men man skal da altid

hvis herre finn sørensen måtte have nogle penge i lommen som herre finn sørensen gerne vil bruge og de er finansierede så skal man da ikke udelukke at herre finn sørensen kan komme med noget der kan

men på stående fødder i dag

komme med en pose penge og så voldsomt stor behøver den jo

der fjernede de forringelser der ligger i

at det det jeg henviser til

jo er regler der fungerer og som nu bliver overført hertil og

godt starte med at rette dem her ikke også

at det lovforslag vi diskuterer i dag i forhold til fremtidens arbejdsmarked og ikke mindst

til at få glæde af det her system det synes jeg

set i bund og grund hele debatten i dag her har illustreret der har været en stor glæde faktisk også en stor positivitet omkring det undtagen fra herre finn sørensen som jo

er jo en lang række forskellige elementer som indgår i det lovforslag som vi diskuterer her i dag og som også bygger på

et meget grundigt forarbejde og derfor synes

passe meget på med at begynde at botanisere i enkelte elementer

for jeg har respekt for at det fulde billede giver nogle langt bedre vilkår i fremtiden

betyder selvfølgelig at de også skal melde sig ud af efterlønsordningen og dermed ikke kan gå på efterløn når de når den alder så betyder det

seniorjobordningen som rent faktisk gør at hvis man bliver

hvis man skal gå på efterløn i en alder af fem og tres og man tager imod pengene

min klare opfordring til folk der sidder

er pas godt på og

ved man ikke om man kan holde til at arbejde så længe

har et hårdt nedslidende arbejde det kan være som slagteriarbejder

skal man virkelig tænke sig godt om

muligheden for at gå tidligere på efterløn

viser et notat fra finansministeren at det faktisk er en meget meget dårlig forretning at tage imod de her efterlønspenge tal fra finansministeriet viser og jeg kan bare tage et eksempel at en fyrre årig

det her tilbud men hvis han derimod vælger at gå på efterløn

vil han få halvfjerdstusind

det her faktisk

dårligste forretning overhovedet

kroner og øre samtidig med dette advarer udbetaling danmark i

at haste dette lovforslag igennem da de er bange for at

ikke vil blive gennemført på den optimale måde hvilket vil medføre en forringet borgeroplevelse og som jeg ser det dermed en ringere kvalitet i vejledningen

mener vi det vil være meget ufornuftigt for de fleste at tage imod pengene og frasige sig muligheden for at gå på efterløn både rent økonomisk men også

almindelige mennesker får den gode vejledning som kræves når man skal tage stilling til noget så vigtigt

det tror jeg ikke de får og det er der også mange eksempler

informere alle der indbetaler

udbetalt men de er ikke forpligtet til at fortælle dem om konsekvenserne de skal fortælle

for så vidt angår hvor meget der kan optjenes i skattefri præmie altså den man kan få senere vil det ikke være hensigtsmæssigt at oplyse om det

man skal kalde det her et kviklån eller hvad man skal jeg vil bare sige at det er en meget meget dårlig forretning og til de mennesker som overvejer det

alle de andre at det her skal belyses ordentligt

folk kan komme ud af den altså det giver vel næsten sig selv

fuldstændig enig med ordføreren i at hvis ikke folk er klar over at konsekvenserne af at de melder sig fra her er at de mister retten til seniorjob

det være en umådelig dårlig idé at

at det er en rigtig dårlig forretning som de partier der står bag det her lovforslag vil tilbyde i gåseøjne

man bakke det op eller vil man stemme imod det det kan være jeg var uopmærksom det beklager

jeg også advare folk imod bare at sige jeg vil have

hvordan deres fremtidige arbejdssituation

er de raske og rørige og forventer de at at der ingen problemer

beregnet økonomisk at det er udmærket for

de her penge udbetalt det er det de skal gøre de skal ikke bare sige jamen dem

også sikker på at a kassen nok skal vejlede dem hvis de spørger a

vejleder de selvfølgelig også i den forbindelse

at man skal snakke med sin bank det også være at man lige skal snakke med sin ægtefælle hvis man har sådan en

i dansk folkeparti at vi hvis der er nogen

ud igen hvis det er det de ønsker men man skal tænke sig godt om det er ikke noget man bare lige gør over

lidt slidt ned eller er man syg har man den sikkerhed hvis man hvis man indbetaler til efterløn at man også bagefter kan få et seniorjob hvis det er sådan man ikke kan klare det hele

men altså er man slidt ned og

han sidder derovre og gemmer sig bag skærmen

er nogle der når efterlønsalderen før første januar og atten og uanset om de har fået efterlønsbevis eller ikke

når efterlønsalderen før første januar og atten der er kommet en hel del henvendelser

det synes jeg ikke at vi skal hindre dem i hvis det

også kan komme med hvis man har nået efterlønsalderen og

før man når folkepensionsalderen men det er jo folks eget frie valg

om det er en mulighed og om ministeren vil være behjælpelig

der synes at de gerne gerne vil have dem udbetalt inden de har ikke tænkt sig

måske også til efter de når folkepensionsalderen og

vil stadig væk advare folk

man skal sørge for at se på hvordan ens helbred

efterlønnen og så køre videre indtil

måske skal gå på efterløn det er ens eget valg

oppe i vores valgområde i sæby og hørte at dansk folkeparti ville ændre efterlønsordningen så den er blevet som vi kender den i dag hvis ikke det var for dansk folkeparti

ikke behøvet at diskutere det her altså jeg er helt enig med

at man ville tage sig af de lønmodtagere som som havde haft et hårdt arbejde og

er jo fantastisk til den gruppe mennesker som vi taler om her

på efterløn fem år før tiden nu skaber man den ene ordning efter den anden

de mennesker der reelt er nedslidt lokker man til at tage pengene og

ekstra skatterabat og så videre det er det jeg kalder blodpenge var det ikke bedre bare at beholde den der efterlønsordning som vi har således at de folk der reelt er nedslidt kunne gå på efterløn

efterlønnen det sagde herre bjarne laustsen også sidste gang vi havde

du må ikke have lov til at få din efterløn udbetalt det skal jeg nok sørge for du ikke

også opmærksom på at de kraftigt skal overveje deres situation

jeg kraftigt anbefale at de bliver i efterlønsordningen det er

sig til og derfor kommer der ikke nye ind nu forsøger i så med det her lovforslag at lokke de sidste ud af ordningen

at få pengene ud så jeg synes det er en rigtig dårlig idé at sælge ud af velfærden og jeg synes

en mulighed for at trække pengene ud

kan få problemer i den sidste del af deres arbejdsliv og der

skal tvinges til at blive i en ordning de måske ønsker at melde sig ud af

det er folks eget valg hvis man ikke vil være i den ordning skal man selvfølgelig også have mulighed for at melde sig ud

siger det er mig der bestemmer om du skal være i

dine penge udbetalt det skal jeg nok bestemme

vejledning om konsekvenserne hvis man anmoder herom og der står senere at for så vidt angår hvor meget der kan optjenes i skattefri præmie vil det ikke være hensigtsmæssigt at oplyse om det så man skal altså ikke oplyse folk om hvor meget de

at få de her ting ændret og hvis herre bent bøgsted ikke vil det synes

hvis en af a kassens medlemmer henvender sig til

a kassen så må a kassens

ikke oplyse om hvilke konsekvenser det kan have som jeg har forstået det

er det det den oplysning der kommer ud til medlemmerne at de har mulighed for at få oplyst der skal de ikke oplyse andet men hvis

mener herre leif lahn jensen så at a kassens medarbejder står og siger til vedkommende nej

til loven det tror jeg simpelt hen ikke på

de så bagefter spørger deres a kasse rådgiver om de kan vejlede dem

at give a kasserne pligt til at fortælle om

de her konsekvenser så vi er sikre på at de mennesker

ved hvad det her drejer sig om vi er sikre på at de ved at de kommer til at

at komme ind i efterlønsordningen eller ikke der vejleder de også deres medlemmer hvis de

men puha folk skal virkelig tænke sig godt om

tager imod det her tilbud og når ordføreren i sit indlæg jo ligefrem henviste til herre leif lahn

gode forklaring på hvorfor det er en dårlig forretning

da enormt selvmodsigende det kan jo godt nære en lille mistanke om at der er noget bondefangeri i det her for at få de sidste til at melde sig ud af efterlønsordningen

ordføreren her fra talerstolen siger ja jeg vil sørge for at ministeren bliver pålagt med store annoncer og på enhver mulig anden måde at oplyse efterlønsmodtagere og befolkningen i øvrigt om at det her er en rigtig dårlig forretning og det kan man jo gøre ved at viderebringe finansministerens regnestykker så vil ordføreren bidrage til

ikke så meget udbetalt som hvis man har indbetalt

er klart altså en der er fyrre

så er det en bedre forretning hvis man venter indtil man er tres

jo altid være og det ved herre finn sørensen udmærket godt det er

ikke hindre folk der siger vi vil gerne have vores egne penge udbetalt vil vi gerne have nu når muligheden er der så siger jeg bare

hov jeg er syg jeg kan ikke være på arbejdsmarkedet alligevel eller jeg mister nok mit arbejde så jeg skal have et seniorjob

er ikke noget forgjort i at sige at folk skal undersøge sagerne inden de

har lavet så jeg er altså bare ked af at ordføreren ikke vil medvirke til den oplysning men ligesom skyder ansvaret fra sig og siger det må den enkelte finde ud af og

hvordan man har det helbredsmæssigt og alt det der

hvis det har noget med økonomi at gøre jeg skal ikke tage stilling til hvor de henter

vi skal leve af i morgen det handler egentlig om om ansvarlighed de øvrige

så jeg skal blot uddybe venstres holdning til det her forslag om udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag vi lever sundere længere og er mere raske end nogen sinde før vi bliver længere tid på arbejdsmarkedet

alle forventninger en analyse fra dansk industri viser at antallet af lønmodtagere der er fyldt tres år er steget med niogtredivetusind personer

og det er særlig de ufaglærte ældre der bliver på arbejdsmarkedet i to tusind og seksten var der fjortentusind flere ufaglærte medarbejdere på tres år eller derover i sammenligning med to tusind og tretten

glædelig udvikling som vi skal forstærke og forlænge her ser venstre udbetalingen af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag som et rigtig godt værktøj

det skønnes med det her lovforslag at cirka halvtredstusind personer i to tusind og atten vil træde ud af efterlønsordningen

og fem og tyve personer ud af fleksydelsesordningen som følge af muligheden for at få skattefri udbetaling af henholdsvis efterløns og fleksydelsesbidrag det er kloge hoveder og rutinerede hænder som virksomhederne har brug for her og nu

advarer jo også om flaskehalse forude

helt afgørende at vi kan opretholde et højt velfærdsniveau derfor læser vi

lovforslaget med de positive briller

vi vinder alle på at dem der kan bliver lidt længere på arbejdsmarkedet det tilskynder vi til

gode vilkår for at udskyde pensionen lidt længere

for os er det helt afgørende at vores børn og børnebørn kan vokse op i et velfærdssamfund i verdensklasse det kræver at vi tager de rigtige initiativer nu og i venstre ser vi det her forslag som et vigtigt og værdifuldt initiativ længere levetid

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet den udvikling skal vi forstærke og forlænge så vi også har råd til velfærd i morgen derfor støtter vi op om at give et økonomisk klap på skulderen til dem der frasiger sig efterløns og fleksydelsesordningen og tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet på den baggrund støtter venstre lovforslaget

hilse fra det konservative folkeparti som desværre ikke kan

at man ikke kan fortsætte som reglerne er i dag

ikke bedre at koncentrere sig om alle de steder hvor der er barrierer og sørge for at folk rent faktisk kan blive på arbejdsmarkedet hvis det er det de gerne vil nu når man står og siger en masse plusord om

skal være en mulighed at de også kan få deres indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit og så er vi vel helt grundlæggende her

om om vi har tillid til at de enkelte mennesker kan træffe beslutninger

på et oplyst grundlag og at vi siger at det må det enkelte menneske jo

sit efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag her og nu

ønsker at bevare de rettigheder der følger med

sit efterlønsbevis stopper indbetalingen

fleksjobbere der gerne vil fortsætte efter at de er

prøver vi at gøre for alle mulige andre grupper men her bliver man nødt til at stoppe når man når sin pensionsalder

at vide hvorfor og om ikke det var bedre at tage fat her når man gerne

herre bjarne laustsen nu

på fleksjob selv om man sådan set har rundet folkepensionsalderen jeg skal bare lige forstå det for det

ikke bare stå i folketingssalen og så

tilkendegivelser

det for

lønmodtagerne og de a kasseforsikrede en rigtig dårlig forretning sådan som socialdemokratiets ordfører var inde på man kan ikke udelukke at der er mange der vil tage imod tilbuddet ligesom det skete i to tusind og tolv fordi det kan være rart eller direkte nødvendigt at få udbetalt en sum penge

især i disse tider hvor mange lavtlønnede har rigtig svært ved at få pengene til at slå til så det man egentlig gør med sådan et lovforslag her er at friste dem som har ondt i økonomien

vil i mange tilfælde de fleste tror jeg være den gruppe der har allermest brug for efterlønsordningen

men det kan jo hurtigt vise sig at det på længere sigt kan blive dyrt for det enkelte a kassemedlem hvis man tager imod det her såkaldte tilbud der er mange der ikke kan holde til at arbejde til de når folkepensionsalderen og så står de uden den sikkerhed for forsørgelse frem til pensionsalderen som efterlønnen giver hvis de mister deres arbejde før efterlønsalderen vil de jo heller ikke have mulighed for et seniorjob hvis de er raske nok til at arbejde til de kan gå på folkepension går de glip af den skattefri præmie som jo er betydelig større end det efterlønsbidrag de kan få udbetalt her og nu men sagen er vel at regeringen og dansk folkeparti vil sørge for at færrest mulige har efterlønnen som en udvej det er i arbejdsgivernes interesse for så er der endnu flere der må tage til takke med et hvilket som helst job til en hvilken som helst løn for at overleve derfor dette nu andet forsøg på at få flest mulige til at melde sig ud af ordningen sammen med de

det problem jeg beskriver her er jo et problem der kun vil vokse i takt med at pensionsalderen løbende sættes i vejret som de samme partier

de principper der ligger i ordningen med forhøjelse af pensionsalderen at personer på tredive år i dag

unge mennesker på atten år må vente til de fire og halvfjerds

åbenbart gentage den fejl som skete i to tusind og

vil skrive at kommunen skal se bort fra de ekstraordinære udbetalinger af efterløns og fleksydelsesbidrag på gunstigere vilkår der udbetales til personer som samtidig modtager integrationsydelse kontanthjælp eller uddannelseshjælp det lyder selvfølgelig meget godt men den formulering medførte at der var flere der kom i klemme i to tusind og tolv fordi kommunerne kun skulle se bort fra det udbetalte efterlønsbidrag når det blev udbetalt samtidig med at man modtog kontanthjælp men hvis man havde modtaget efterlønsbidraget før

det en formue som kommunen ikke måtte se bort fra og som skulle spises

der kunne udbetales kontanthjælp i to tusind og tolv var der eksempler på borgere der modtog sygedagpenge på det tidspunkt hvor de fik udbetalt efterlønsbidraget og da sygedagpengene stoppede og de måtte overgå til kontanthjælp

kunne de ikke få kontanthjælp fordi de jo havde en formue der skulle spises op først en formue der stammede fra udbetalingen af

forslag er da at man sikrer sig at den fejl ikke gentager sig men som vi læser lovforslaget

at den fejl vil man begå igen det får vi opklaret i den videre

første halvår af to tusind og atten

jeg ved ikke om det er en skrøne eller om det faktisk passer at man

institut for statskundskab benytter efterlønsordningen som et skoleeksempel på lovgivning der for det første ikke virker efter den oprindelige hensigt og for det andet

for de partier der oprindelig var med til at vedtage ordningen det er måske en skrøne men når den bliver ved med at versere

jo nok fordi den også passer meget godt på virkeligheden efterlønsordningen stammer fra slutningen af nitten halvfjerdserne og den er lige så smuk som andre ting fra den periode det udtryk der melder sig i tankerne er nok mere sjælden end køn det er ikke længere og det bør heller ikke være en social begivenhed at blive fem og tres eller halvfjerds år derfor er

rigtig god fornuft i at indrette lovgivningen

som om det var tilfældet at det ikke er en social begivenhed

godt bud men det ved vi jo altså ikke rigtig

kommer en kæmpe kæmpe forandring på arbejdsmarkedet i næste fem ti femten år vi ved at vi kommer til at miste måske femhundredetusind

flere stillinger som vi kender og at vi skal genskabe en lang række arbejdspladser

hvis vi ikke skal løbe ind i en hel masse arbejdsløshed

er en meget meget turbulent tid foran os med hensyn til robotisering og digitalisering jeg synes det er svært at være meget tydelig på hvordan det kommer til at ende nogle mener at vi får kæmpestor efterspørgsel efter arbejdskraft andre mener vi kan få samfundet til at løbe rundt uden

så det der med at vi er fuldstændig sikre på vi bare skal knokle rigtig meget mere i fremtiden

endnu længere ind i hamsterhjulet synes vi ikke rigtig

at det er en frivillig ordning

det har en masse konsekvenser for dem

de fleste det er blevet uddybet ganske godt

også gå hen og blive en rigtig rigtig skidt forretning det her

så det kan være dårligt for nogle det kan måske endda være dårligt for mange

men kan det være godt for nogen er der nogen som faktisk kan drage rigtig meget fordel af det her det er svært at sige

altså at det er frivilligt

skal gøre med deres penge

vi kan i alternativet både godt lide at folk selv får lov til at vurdere tingene

i forhold til deres deres arbejdsliv så i alternativet er vi

derfor er det jo kun en en glæde for os at

det her forslag og også aftalte det med dansk

i en tid hvor vi har akut brug for arbejdskraft at mennesker der godt vil og selv vælger det bliver lidt længere på arbejdsmarkedet og får mulighed for at få udbetalt deres efterløn skattefrit mod selvfølgelig at opgive retten til efterløn det er en fin gulerod som forhåbentlig vil betyde flere dygtige seniorer på arbejdsmarkedet

er det slet ikke nok i forhold til de

lusket måde det lyder jo så besnærende at tilbyde lønarbejderne at få nogle penge i hånden her og nu men det er den slags tilbud det er meget dyrt at tage imod hvorfor skal vi dog fra folketingets side lokke mennesker der måske lige nu mangler penge til på længere sigt at snyde sig selv

her fra folketingets side lokke folk ud på tynd is

komme som den store overraskelse

her i dag det gælder både for ufaglærte faglærte og personer med videregående uddannelser samtidig er der jo flere seniorer som vurderer deres helbred som godt og blandt seniorerne er beskæftigelsen også steget stigningen er også bredt funderet på tværs af uddannelsesgrupper som sagt er det jo dejligt med

vi ønsker at give dem der gerne vil udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gunstigere vilkår for fortsat at være en del af det arbejdende fællesskab derfor indgik regeringen og

den aftale som hedder aftale om flere år på arbejdsmarkedet og som det her lovforslag også

med lovforslaget bliver det muligt for personer med indbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

tusind og atten er tilrettelagt efter de samme principper som

bemærke ordet to tusind og tolv

var en anden regering som jeg ikke var en del af men som var en

stor diskussion under den her behandling om hvorvidt man så skulle gøre noget mere end det som der er lagt op til og der må

regering gjorde i to tusind og tolv for det er vigtigt at de personer som vælger at udtræde af henholdsvis efterlønsordningen og fleksydelsessordningen er klar over hvilke konsekvenser

udbetaling danmark får derfor med lovforslaget pligt til at informere personerne som har mulighed for den kontante og skattefri udbetaling om konsekvenserne af

det er selvfølgelig også vigtigt at nævne her

og så noterer jeg mig at herre bent bøgsted gerne vil drøfte muligheden for et ændringsforslag i forbindelse med udvalgsbehandlingen jeg selvfølgelig gerne tage pænt imod og sige

ting som vi ændrede var absolut nødvendigt

for før ændringen hørte vi historier om kræftramte mennesker der blev jagtet igennem beskæftigelsessystemet for at sikre at de stod til rådighed på arbejdsmarkedet eller for at få dem i gang det var fuldstændig forkert og det tror jeg vi alle synes

man har brug for hvis man bliver alvorligt syg er selvfølgelig ro til at blive rask og sammen med sin familie at kunne koncentrere sig om dette derfor var det også super godt at mette frederiksen fik gennemført en forsøgsordning hvor disse mennesker ikke skulle igennem alt det

men kunne beholde deres sygedagpenge og få den ro som er nødvendig for mennesker i så svær en situation forsøget udløber her

slutning og derfor er det nødvendigt enten at fortsætte

forsøget eller gøre ordningen permanent derfor glæder det mig også

nu kigger jeg ned på ministeren han skal også

at gøre den ordning som mette frederiksen lavede permanent

vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe syge mennesker i arbejde så

er der også bare mennesker som skal have ro

man kunne få forlænget sygedagpengene hvis man havde en alvorlig sygdom

omhandler som sagt en udvidelse af retten til sygedagpenge for personer med livstruende sygdom som opfølgning på sygedagpengereformen har aftalepartierne besluttet at personer med alvorlig livstruende sygdom kan få ret til sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse

det er vigtigt for venstre at mennesker med alvorlig livstruende sygdom har mulighed for at bruge tid og energi på at blive raske igen i stedet for at blive henvist til jobafklaringsforløb med dertil hørende ressourceforløbsydelse vores dagpengesystem skal understøtte en ordentlig behandling i tilfælde af alvorlig sygdom snarere end at møde borgerne med

gøre sig nyttige på arbejdsmarkedet som de tidligere ordførere har nævnt

giver lovforslaget personer som har været sygemeldt og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen ret til sygedagpenge fra kommunen uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end to og tyve uger inden for de forudgående ni måneder vi skaber dermed større fleksibilitet for borgere med alvorlig livstruende sygdom og giver dem bedre muligheder for at vende raske tilbage til arbejdsmarkedet jeg er glad for at vi med lovforslaget her i dag skaber gode vilkår for alvorligt syge mennesker mens vi understøtter muligheden for at vende hurtigt og nemt tilbage til arbejdsmarkedet på den baggrund kan venstre støtte lovforslaget

fra det konservative folkeparti og sige

en bedre tilværelse selv om det er ganske få mennesker det drejer sig om det kan man sådan nogenlunde regne ud ud fra økonomien og

men jeg vil alligevel gerne henlede opmærksomheden på høringssvaret fra danske handicaporganisationer

sikre den nødvendige ro og stabilitet for mennesker der rammes af meget alvorlig sygdom der vil stadig væk være borgere hvis ret til sygedagpenge ikke bliver forlænget selv om de faktisk opfylder lovforslagets kriterium om alvorlig livstruende sygdom og det skyldes jo at man skal se det i sammenhæng med den opstramning

hvad skal man sige perioden for

modtagelse af sygedagpenge der jo som udgangspunkt er skåret ned til to og tyve uger fra to og halvtreds

at der kommer situationer hvor borgerne simpelt hen ikke

selv om de lider af alvorlige og ofte kroniske eller

sygdomme som det hedder med et fint ord når man lider af en sygdom som

og hvis behandlingen overhovedet er påbegyndt kender man endnu ikke effekterne af den og for

at selv om de lider af en sygdom som lægevidenskaben klart siger vedkommende kun

kan de ikke blive omfattet af en sådan forlængelse af sygedagpengene det er også et problem for mange borgere

har en alvorlig men ikke direkte livstruende sygdom for eksempel personer med alvorlige psykiske lidelser disse personer kan ikke få forlænget deres ret til sygedagpenge efter den her paragraf og det er på trods af at sygdommene er alvorlige med store funktionstab til følge og at sygdommene ofte forværres markant over kortere eller længere tid så det kunne jo bare være så dejligt hvis der sammen med det her lovforslag kom en erkendelse af at vi

stadig væk er langt fra målet når det handler om at sikre en økonomisk tryghed for borgere der lider af

for nogle mennesker i en meget svær situation og det støtter vi så og så glæder

personer med livstruende sygdomme på det er selvfølgelig godt

at vi tager ved lære af

ressourceforløb eller i et jobafklaringsforløb

fleksjobreform der i forvejen går meget hårdt ud over de syge og skadede mennesker i det her samfund den reform skal snart evalueres og så håber jeg at der skabes håb og forbedring for de utrolig mange syge udsatte danskere

forbedrer vi selvfølgelig gerne forholdene for de mennesker der er på sygedagpenge

så alternativet stemmer for det her forslag

har en livstruende eller alvorlig sygdom får adgang til

er en midlertidig ordning længere men at

har der desværre været enkelte sager

taget hånd om og jeg synes at vi har taget ansvar for det bredt i forligskredsen

selv om man er i et jobafklaringsforløb eller

og så bliver ramt af en alvorlig

det er jo i sagens natur så alvorligt at man selvfølgelig skal have have den fornødne støtte så det støtter vi også varmt fra

er oprigtig glad for at partierne bag sygedagpengereformen har besluttet at gøre ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig sygdom permanent med lovforslaget fortsætter den nuværende ordning det betyder at en person som får en livstruende alvorlig sygdom sygedagpenge fra kommunen selv om personen på første fraværsdag allerede har opbrugt retten til sygedagpenge

med ressourceforløbsydelse men som undervejs får konstateret en livstruende alvorlig sygdom dette lovforslag ændrer ikke på hvad der har været gældende under den midlertidige ordning så på alle måder synes jeg også at det her er et rigtig fint forslag der her runder en lang debat